k nielsen og frank aaen forespørgsel nummer f femten

forhandlingen er åbnet fru sophie løhde som ordfører for venstre

elleve skal udarbejde halvårsregnskaber lovforslaget er en del af aftalen om

mellem kl og regeringen formålet med lovforslaget er at sikre en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne og dermed medvirke til at sikre at kommunerne fremadrettet respekterer de økonomiske rammer der aftales og som ligger til grund for de årlige finanslovaftaler indførelsen af halvårsregnskaber vil sikre kommunerne en bedre opfølgning i forhold

til at imødegå eventuelle budgetoverskridelser vi har i de senere år oplevet hvordan adskillige kommuner har overskredet deres budgetter godt nok har vi

kommet ja så har virkeligheden været en anden det er vel næppe en overdrivelse at sige at regnskaberne for kommunerne

af budgetterne senest så vi for eksempel en overskridelse af de budgetterede serviceudgifter på godt

selv om vi altså igennem lang tid

bliver vi som samfund nødt til at sikre at økonomien er i orden såvel

derfor er det også helt centralt at kommunerne fremadrettet respekterer de økonomiske rammer sådan at vi kan sikre en ordentlig genopretning af balancen i den offentlige økonomi hvilket i øvrigt også er en klar forudsætning for høj og robust økonomisk vækst i årene fremover med indførelsen af halvårsregnskaber sikrer vi et robust budgetopfølgningsværktøj for alle landets kommuner hvilket forhåbentlig vil medvirke til at sikre at kommunerne får bedre mulighed for at imødegå eventuelle uforudsete udgifter som der ikke har været taget højde for ved budgetlægningen hertil kommer at kommunerne på baggrund af deres tidligere regnskaber står over for en væsentlig tilpasningsopgave på

merforbrug i to tusind og ni endelig er det vigtigt at understrege at den administrative meropgave som indførelsen af halvårsregnskaber indebærer som en ny opgave for kommunerne vil blive modsvaret af en administrativ forenkling af det omkostningsbaserede regnskab hvormed der altså ikke er tale om en ekstra administrativ byrde for kommunerne med de bemærkninger kan jeg meddele at vi i venstre kan støtte det fremsatte lovforslag

sikrer en løbende opfølgning på

kommunalbestyrelsesmedlem det skete også da jeg var amtsrådsmedlem at

for hele tiden at kunne følge med det der så bare er styrken ved halvårsregnskaber er at de giver et væsentligt mere sikkert prognoseværktøj for kommunalbestyrelserne fordi man også samtidig sørger for at halvårsregnskaberne

kunne gå hen og blive et regnskabsresultat så det er positivt at er nogle kommuner der allerede er godt i gang nu skal vi sikre at alle kommuner kommer med og det er det vi sikrer med indførelsen af halvårsregnskaber jeg synes det er et positivt redskab for kommunerne hvor det nye jo så også samtidig er at halvårsregnskaberne skal underlægges en politisk

sikre side nu er det jo en aftale

flerårige aftaler de skriver i deres høringssvar

andre steder så skal det bare være i orden at der er nogle der ikke overholder budgetterne

vi må konstatere at der er en meget uensartet budgetopfølgning i kommunerne og det betyder

nogle er knap så gode derfor sikrer vi med indførelsen af halvårsregnskaberne at alle kommuner får et budgetopfølgningsredskab som sikrer at man også politisk hele tiden kan sørge for at følge med

i tide kan nå at skride ind det gør kommunerne jo løbende når

sidder og følger med i økonomien men det her giver bare et væsentlig mere sikkert prognoseværktøj for kommunerne og det er det der er det væsentlige i forhold til kls

set også blevet taget højde for en række af de ting som kl har påpeget

set også at i og med man reducerer

ressourcer der skal bruges i forhold til de omkostningsbaserede regnskaber

vil det samlet set betyde at der ikke er en ekstra administrativ byrde for kommunerne

svar på hvorfor kommunerne har problemer med at levere så meget velfærd som borgerne gerne

man spørger derude hos borgerne og i kommunerne hos dem der er ansatte

har problemer med normeringer i skoler og daginstitutioner

og borgerne oplever nedskæringer hvert år når der skal gøres noget tror ordføreren

at man laver regnskaber i stedet for budgetopfølgninger

jeg det betyder jo så samtidig at det niveau som den tidligere regering lagde for dagen og som den også budgetterede med skulle være til rådighed for kommunerne frem til to tusind og femten var helt vanvittigt

man brugte i to tusind og et og det er jo i hvert fald et udtryk for et skred som betyder at vi bruger væsentlig flere penge på velfærden det er ikke det samme som at vi ikke hele tiden skal sikre os at vi får mest muligt ud af pengene det er en løbende opgave

skal også løbende prioriteres

en række kommuner her og nu opleves

en gang imellem også er nødt til at prioritere på en måde som ikke nødvendigvis

alle synes er lige sjov i forhold til de prioriteringer man selv gerne havde set så skal det jo blandt andet ses i lyset af det markante merforbrug

så lige sørger for at få tilpasset sin organisation på en sådan måde at man også fremadrettet kan have lidt bedre hånd i hanke med økonomien det mener jeg vi alle sammen har en fælles interesse i at sikre i hvert fald hvis vi er interesserede i at vi fremadrettet skal have varig velfærd i det danske samfund

hvor tror at pengene forsvinder hen hvor tror man at de penge der

når der er nogen der har et retskrav på

kommunerne sløser at kommunerne bruger pengene forkert

skal bruge tiden på venteliste men kan bruge tiden på at blive rask og komme tilbage på arbejdet

hvad behovet er jeg tror sådan set at uanset hvilken farve regeringen havde altid vil være et pres og et behov for mere

til den økonomi der så er til rådighed og her må vi altså konstatere at kommunerne ligger på et historisk højt

højt niveau for kommunernes budgetter så er det rigtigt at der er nogle områder hvor udgifterne presser sig mere på

vi blandt andet set på det specialiserede socialområde og her er kommunerne jo også i fuld gang med en aktiv indsats for at søge

i forhold til udgifterne på det område så man derved også

kommunerne skal hjemtage børn der er anbragt

kommer hjem og får store problemer så må man sende dem af sted igen med de ekstra omkostninger det giver

skal have hjælp fire og tyve timer

og så må de bare få det dårligere og dårligere så kan det være

man er nødt til at betale ekstra men så kommer der et nyt halvårsregnskab og så må man skære ned igen

den vidtgående specialundervisning og det specialiserede område handler det jo i forhold til den vidtgående specialundervisning om at sikre

i specialundervisningssystemet og dermed

proces og det er en stor opgave som vi står over for

forslag til en reform af folkeskolen sætter massivt ind i forhold til at styrke den danske folkeskole så vi netop undgår at så mange

specialiserede socialområde hvor udgifterne også

en af udfordringerne da blandt andet i at se på de meget dyre enkeltmandsforanstaltninger

er i en række af landets kommuner jeg vil vove den påstand

at det at lave en enkeltmandsforanstaltning

de niveauer man har gjort i kommunerne ikke nødvendigvis har betydet at man har givet en bedre kvalitet eller et bedre tilbud til den enkelte borger

et bedre tilbud til de borgere som har et behov

eller for specielle sociale tilbud handler det jo blandt andet om at have et rigtig godt niveau på normalområdet det handler også om at man har ro på at man kan tænke langsigtet

kan lave lange forløb hvor man er sikker på at her

bruge alle pengene hvert år for ellers blev de taget fra en

man skal have brugt alle pengene i stedet for at kunne tænke langsigtet

i stedet for at sikre at man faktisk bruger pengene på børnene på at sikre at der er voksne der har tid til at lytte til børnene og se det hvis der er nogle der har nogle problemer så man kan gribe ind i god tid inden de vokser sig store så hvordan er det lige helt konkret at venstre forestiller sig at man får styrket normalområdet så man ikke

men fair nok jeg tager også gerne den overordnede debat

i relation til kommunerne og deres økonomi

det handler om at have et godt niveau på normalområdet og ja vi har i danmark verdens dyreste folkeskole og derfor mener jeg

det er uambitiøst så også at stræbe efter

verdens dyreste folkeskole må vi som minimum stille krav om at den også skal være blandt verdens bedste derfor er svaret nødvendigvis

et trist svar for enhedslisten ikke altid send flere penge det er at se på hvordan

så vi sikrer at vi ikke i danmark bliver overhalet indenom af alle de lande som med fuld fart i øjeblikket

ikke fordi vi i danmark går og bliver dummere og dummere

i den konkurrence for det er det der er afgørende for den danske konkurrencekraft

samtidig er det jo også rigtigt at den sprogbrug

at når der er en vækst

kommuner vi må så også konkludere at hvis vi ser på stigningen i udgifterne i kommunerne eller stigningen i de budgetter de har haft til rådighed i kommunerne

nogle væsentlig større hop i forhold til hvor mange penge kommunerne har haft til velfærd i den årrække fra to tusind og et og frem til nu end det som den tidligere regering lagde for dagen men jeg mener ikke

nødvendigvis er et succeskriterium i sig selv

for en velfærd vi formår at udvikle i

det her lovforslag nemlig indførelse af halvårsregnskaber i kommunerne ikke et spørgsmål om hvilke budgetter der er i kommunerne i forhold til om de har x eller y stående på kontoen nej hovedargumentet er

nu her hvor riget fattes penge en ordentlig genopretning af den offentlige økonomi det er en forudsætning for at vi også i årene fremadrettet har handlefriheden til at kunne investere i de områder hvor der er behov for at der bliver investeret og det er blandt andet på en række af kernevelfærdsområderne men vi skal bare have pengene før

er i disse år udsat for en decideret økonomisk hestekur regeringen har dikteret nulvækst og borgerne oplever at velfærden

daginstitutioner oplever institutionslukninger lukkedage og ringere normering med færre voksne per barn og dermed mindre pædagogisk arbejde

i skolen oplever eleverne skolelukninger færre undervisningstimer og fjernelse af hele fag som for eksempel musik og svømning faktisk har tidens skoleelever mindre undervisning svarende til to år mindre end i nitten tres

en år sammenlignet med tiden under den socialdemokratiske statsminister poul nyrup på ældreområdet oplever vi i disse år at servicen reduceres ganske voldsomt hvor det for år tilbage var almindelig praksis at ældre kunne få rengøringshjælp hver anden uge er det i dag langt sværere overhovedet at blive visiteret til rengøringshjælp

man endelig rengøringshjælpen bevilget er det mange steder reduceret til kun at være

eller en gang om måneden velfærden er under pres kommunerne sparer og vender hver eneste øre og kæmper en kamp for overhovedet

hænge sammen ikke desto mindre er regeringen først og fremmest optaget af at mistænkeliggøre kommunerne kommunerne

respekt for det kommunale selvstyre og skal vi nu ikke passe på

finder på alt for mange nye bureaukratiskabende foranstaltninger her på slotsholmen som vi trækker ned over hovedet på landets kommuner nu hvor der faktisk er indgået en aftale med kommunernes landsforening om disse halvårsregnskaber mener vi også at regeringen bør lytte til de indspark og forslag som kommunernes landsforening faktisk kommer med i deres høringssvar er det for eksempel nødvendigt med periodisering af samtlige udgifter får vi tilstrækkelig med styringsmæssig værdi for al den administration der skal lægges i dette tager forslaget tilstrækkeligt hensyn til den nuværende praksis med selvejende institutioner og kunne halvårsregnskaberne reduceres til kun at indeholde driftsudgifter inklusive refusion og altså ikke inkludere anlægsudgifter der jo ofte er flerårige fra socialdemokratisk side er vi langt mere optaget af at sikre landets kommuner en mere realistisk ramme

at skabe endnu mere bureaukrati her fra slotsholmen vi har intet problem med at lave halvårsregnskaber

men vi stemmer ikke for det her lovforslag der i sin form er alt for restriktivt og bureaukratisk

kun skal handle om om penge men det er åbenbart det der er udgangspunktet for

ordføreren og er succeskriteriet for

når det så er udgangspunktet

ordførerens egne ord økonomisk hestekur som nyrupregeringen havde planlagt at kommunerne skulle udsættes for da man lagde

har regeringen lagt op til at stramme fuldstændig op og gennemføre

i en tid hvor regeringen selv taler om at vi skal have en folkeskole i verdensklasse

venstres ordfører står her på talerstolen og siger at de andre lande

har en situation hvor man i folkeskolen skal reducere

hvor man lukker skoler hvor man fjerner hele fag og hvor eleverne har langt færre timer end de havde for år tilbage det virker som den helt forkerte kurs den helt forkerte vej i en tid hvor vi ved at vi skal satse og konkurrere på uddannelse der har ikke under nyrupregeringen været en lige så lav vækst som der er nu der har været planer om forskellige ting det er korrekt

gennemført en kurs som den der

i uddannelse vi ved at én krone uddannelse kommer ti gange igen så det at lægge en kurs der betyder

det virker helt urimeligt at venstre taler om en folkeskole i verdensklasse samtidig med at man tvinger kommunerne til at spare

massivt mange penge i

flere penge i sin offentlige

endnu mere bureaukrati i

kommunernes egen landsforening

med det her lovforslag reducerer på kravene i forhold til de omkostningsbaserede

er der samlet ikke tale om en

bureaukrati og administration

at indføre et bedre budgetopfølgningsværktøj i kommunerne jeg synes i øvrigt det er

sætte meget mere fokus på at skabe vækst i det private

at vi får en sundere balance mellem hvad der sker i det private og hvad der sker i det offentlige

kan være medvirkende til at trække den private sektor i gang at det

godt sikkerhedsnet men også et godt lokomotiv der kan være med til at trække den private sektor i gang så vi er ikke

skulle udhule og mistænkeliggøre den offentlige sektor vi synes det er utrolig godt

sektor med hensyn til det med styringsredskaberne

jo netop i min ordførertale og sagde at det kunne være fornuftigt med halvårsregnskaber at det kan være et udmærket værktøj men det er jo ikke det samme som at vi skal sidde på slotsholmen og diktere ned i mindste detalje hvordan de her ting skal

også at der var en aftale og den opfordrede jeg regeringen til

vi kan jo bare tage nogle konkrete eksempler jeg nævnte selv i min ordførertale hvis det var den konservative ordfører ellers lyttede efter og ikke var optaget af konservativ konspiration om ny formandspost

sådan at man kan måle sig frem til at det mindre

end da vi havde nyrupregeringen

rengøringshjælp til de ældre tidligere var det sådan

det var normalt at man kunne få rengøringshjælp hver anden uge i dag er det i mange kommuner sådan

og nogle steder er det hver fjerde uge vi kan tage daginstitutionerne hvor normeringen også er gået

eksempel velfærden var

end den er nu så kan man komme med alle mulige tal og sammenligninger det det handler om

hvor der er nyt kursskifte i de konservative til at knæsætte princippet her i folketingssalen om

er eksempler fra virkeligheden eksempler fra virkeligheden er noget mistænkeliggørende det er noget

synes faktisk det er vigtigt at stikke en finger i jorden og mærke efter hvordan

derude og hvis vi kan se at vi skal konkurrere med udlandet på uddannelse så kan vi godt indse at det er usædvanlig uhensigtsmæssigt

får mindre undervisning når målet faktisk er at man skulle have mere undervisning derfor er eksempler fra virkeligheden meget nyttige at bruge

synes det er synd og skam hvis den nye konservative kurs er at man ikke vil bruge virkeligheden at man ikke vil tage eksempler fra virkeligheden det var dog mærkværdigt så kan man lave forskellige beregningseksempler og sige hvor meget

at kommunerne også er blevet tilført en lang række nye opgaver

at sammenligne pærer og bananer hvis man begynder at sige

der er jo en løbende vækst fordi der også er en udvikling i økonomien der er flere opgaver og så videre ja

de ældres rengøringshjælp bliver indskrænket det der er vigtigt her

i folketinget om en relativt ukompliceret ændring af lov om kommunernes styrelse det er jo sådan at det

dels på baggrund af udmøntningen af

økonomiske politik i danmark genopretningsplanen

to tusind og elleve jeg synes jo det er soleklart

en styrket økonomiopfølgning i kommunerne og vi får sikret en større fornuftsmæssig balance mellem de budgetter som kommunerne

de endelige regnskaber som man kan se året efter

ikke har kunnet holde sig inden for de driftkalkuler som

med hensyn til at man synes at der har været en skævvridning i det her jeg synes det er et fornuftigt lovforslag

sikker på at kommunerne faktisk tager imod det her

en ganske almindelig ændring en ny praksis som ganske hurtigt vil blive

almindelig dagligdag i kommunerne og jeg tror også på at det netop fordi kl har været inde som aktiv aftalepartner

i den fornuftige genre og derfor synes

indstillet på at lytte og inddrage de forslag der er

to parter om det og det betyder selvfølgelig også at jeg har fuld forståelse for at man skal lytte til de ting

der kommer som input fra forhandlingsdelegationens

manglende økonomisk styring i kommunerne er

ordførere før mig som har sagt jamen kommunerne skærer ned og skærer ned der lukkes skoler

normering og så videre men samtidig kan vi se at de kommunale driftsrammer stiger nuvel vi aftaler en nulvækst men aftalen er altså baseret på en nulvækst som tilskrives fuld pris og lønfremskrivning

velfærdsforringelse der er måske tale om at man laver nogle korrektioner i den måde man prioriterer

det er der altså ikke når der bliver flere og flere penge til rådighed

går mindre i skole at

og det betyder også at de enkelte byråd rundtomkring har

en af de kommuner hvor vi har et socialdemokratisk styre et nyt socialdemokratisk styre

i odder kommune at en hel række skoler og institutioner og laver drastiske nedskæringer

men man vælger at prioritere pengene ud fra hvad man synes der er det mest

pengene anderledes end man har gjort tidligere og

set skal være op til de lokalt valgte

til

og derfor sender de altså børnene ud i en anbringelse selv om det betyder at

altså hjælp til dem også selv om det betyder at

kommunerne

som selvfølgelig ligger ude hos de sociale myndigheder

der ligger hos sagsbehandlere og socialrådgivere og så videre

sund drift over for kommunens borgere og selvfølgelig altid nogle lokale prioriteringer i de enkelte kommuner

at vi bruger vores ressourcer vores penge i kommunen

spørgsmål når der er nogen der har behov for hjælp men ordføreren

nogen konsekvenser set i forhold til de lokale prioriteringer i en kommune

kommet lidt langt ud af tangenten i forhold til

jeg bare spørger hvis det nu viser sig at de så

hvad bliver så

så skal lave kvartalsregnskaber eller vil man faktisk acceptere

har været sexovergreb så må man godt anbringe børnene eller vil man

nu skal hjemtages hvert halve år i stedet for hvert år som vi ser i øjeblikket hvor man man kommer hen på efteråret og kan se at budgetterne er ved at skride så hjemtager børn fra anbringelser

på den måde kan få udgifterne bragt ned vi ser handicappede få frataget den hjælp

hvert kvartal

har haft væsentlig højere driftsregnskaber end deres budgetter har

væsentlige overskridelser i to tusind og ni fem milliard kroner

vi ikke har de store muligheder for at sætte øget likviditet

at man ikke har de kæmpestore milliardoverskridelser i kommunerne som vi så bagefter er nødt til at holde

så videre året efter netop ved at sikre en bedre budgetlægning og en budgetopfølgning i kommunerne

aftalen mellem kl og regeringen om kommunernes økonomi forslaget er tilsyneladende blevet til ud fra en betragtning om at hvis kommunernes økonomi skal holdes i kort snor skal der aflægges flere regnskaber det lyder enkelt men det kommer muligvis bag på regeringspartierne at regnskaber ikke gør det alene

bare vokser der er ikke den nødvendige sammenhæng mellem den økonomi kommunerne får de rammer de får for arbejdet og de forventninger der stilles til kommunerne

der spares effektiviseres og struktureres som aldrig før der sker budgetopfølgninger og beregninger for at få pengene til at række

den umiddelbare reaktion på det forslag der ligger her er at det vigtige er at man bruger kræfterne på det væsentlige der er ikke brug for flere regnskaber der er brug for en mere ansvarlig politik over for kommunerne og nogle kvalitetsmæssigt betydelig bedre aftaler med kommunerne for at få en fornuftig sammenhæng regeringen kan ikke blive ved med at skubbe ansvaret fra sig og lægge det ud til et spørgsmål om

kommunerne aflægger tilpas mange regnskaber tilpas hyppigt og med tilpas mange detaljer sf støtter ikke forslaget som det ligger her sf vil gerne støtte at vi kigger på strukturen og økonomien i den kommunale sektor vi støtter gerne at man arbejder på hvordan vi får mest mulig kvalitet for pengene men det skal være på nogle andre vilkår end dem her

men det der er endnu vigtigere er om vi bruger de penge der er rigtigt

spørgsmålet om at få pengene til at række til den kommunale økonomi er et forholdsvis kompliceret spørgsmål der er mange steder hvor man kan gå ind og regulere på det men det vi ser her er et meget forenklet eller ukompliceret lovforslag som tilkendegiver at det skulle løse nogle temmelig komplicerede problemer og så nemt går

er andre måder at regulere økonomien på om vi kan lette kommunerne for noget af den administration de har

kan gå ind og lette kommunernes vilkår på en måde så pengene rækker længere i stedet for bare at gøre det til et spørgsmål om regnskaber den debat deltager sf gerne i vi vil gerne bidrage vi vil gerne kigge på

eksempel en effektiv afbureaukratisering af kommunerne og vil også gerne kigge på hvad virkeligheden er bag den opfølgning der sker i kommunerne det man

tænke over en ekstra gang i forbindelse med det her er

der er sket store besparelser og der er sket store effektiviseringer

det er vendt i kommunerne at der er mere styr på at overholde regnskaberne

at kvittere for det og arbejde videre med kommunernes situation kommer der så her

om det kommer lidt forsinket jeg forstår ikke hvorfor

sker i kommunerne deltager vi gerne i den debat

armod ulykke fattigdom og smalhals ude i vores kommuner når jeg hører herre

så vågner jeg op og finder ud af at

befinder os i et land hvor der er skåret ned

kommunerne vi befinder os i et land hvor vi har store problemer med at kommunerne faktisk bruger for mange penge og det

ikke at der er for få penge ude i kommunerne

er vi nødt til at tage et ansvar for danmarks økonomi og danmarks to største økonomiske udfordringer er 1 at vores arbejdsstyrke ikke kommer til at være stor nok i fremtiden og 2 at vi bruger for mange penge i det offentlige det merforbrug der er i det offentlige i

er hensigtsmæssigt kan jo så deles op i

ene er at vi politisk har besluttet hvordan rammerne er for hvor mange penge der skal bruges ude i kommunerne og

hele taget og der har vi besluttet at bruge for mange penge den andet er så at vi ud over allerede at have taget nogle politiske beslutninger om at der skal bruges meget store beløb

heller ikke har styr nok på økonomien at der simpelt hen ved et uheld og ved dårlig styring

ekstra mange penge ude i

synes at vi alle sammen burde være enige om at den sidste del af det meget store offentlige forbrug

brugt flere penge end der politisk

derfor er det vigtigt at vi får styr på kommunernes økonomi det burde man tilslutte sig uanset hvilken politisk overbevisning

ikke højpolitisk på nogen måde det er simpelt hen bare et spørgsmål om at der skal styr på tingene og det skal være sådan at der selvfølgelig er styr på økonomien det er god praksis at aflægge et regnskab minimum to gange om året det gør de fleste veldrevne organisationer i forvejen inklusive mange kommuner det giver mere fokus på at overholde budgetterne og dermed også en større chance for at man ender med at komme i mål med det forbrug som man havde

at lovfæste det

at det foregår frivilligt nogle steder og hvorfor skal vi så

lov om det men jeg har den overbevisning at lige præcis når det handler om

er der nødt til at være nogle faste regler for hvordan man gør tingene

være overladt til hvad man selv synes er fornuftigt fordi vi risikerer at de steder hvor der ikke er styr på økonomien lige netop bliver de steder hvor man ikke vælger af sig selv at indføre den praksis som er god og fornuftig i forhold til at holde styr på sine budgetter

direkte som direktør for ibm

næste borgmesteren gav udtryk for var

sommerlukket i institutionerne vi burde rent faktisk bare nedlægge alle institutioner over hele sommeren så kunne vi passende samle børnene på en sportsplads og så kunne idrætsklubberne

ordfører her mener det er ikke kommuner der er

der siger sådan det er måske ligefrem konservativ

at man skal nedlægge afdelingen for udsatte børn og unge

det er er heller ikke

at man skal holde sommerlukket i daginstitutionerne det har vi stemt imod i

andre steder også blandt konservative

det

verdenshistorisk højt økonomisk forbrug

ikke genkende de billeder som socialdemokraterne forsøger at male af at kommunerne

vil der selvfølgelig altid være et ønske om at få endnu

muligheder for at man kan prioritere anderledes man kunne

være med at lave et nyt ungdomshus til en hundrede og otte og fyrre million kr

være med at lave mærkelige trafikprojekter på nørrebrogade

gøre noget ved sygefraværet i administrationen og så videre der er muligheder for at få mere for pengene i hvert fald i den

at få enderne til at nå sammen når man reducerer

hver anden uge til kun hver fjerde uge og mener den konservative ordfører ikke også det er udtryk for at man ude i kommunerne

når det er sådan sådan at man reducerer timetallet der er hele fag som svømning og musik der er fjernet

det ville man kunne konkludere hvis man havde fuldt overblik over samtlige aktiviteter i de pågældende kommuner

udnyttet fuldt ud og mest hensigtsmæssigt

ikke kendskab til at at det skulle være således det er muligt at

nogle kommuner hvor man kører sin organisation fuldstændig perfekt således at det overhovedet ikke på nogen måde kan lade sig gøre at få

organisationer er at man meget sjældent når

perfektion og derfor burde man koncentrere sig mere om at forbedre tingene

der altid mulighed for i enhver organisation inklusive kommuner i stedet for altid at gøre det til et spørgsmål om at hvis man skal gøre noget bedre så skal man have flere penge jeg synes faktisk at socialdemokraterne stiller sig på den forkerte side i denne debat de stiller sig på systemets side ved at gå ind på

tankegangen om at de skal have flere ressourcer hvis de skal levere noget mere i stedet for at stille sig på borgernes side som har interesse i at de skal have mere for deres penge

der måske er nogle kommuner

virkeligheden ude blandt de kommuner der har mindst er at man skærer

nogle af de kommuner som kæmper for af sig selv

får en bedre kommunaløkonomi en bedre uddannet ungdom et bedre erhvervsliv har problemer

de kæmper for at hænge fast

men vi kan jo godt diskutere om det vi gør er det smarteste man kan gøre for at få meget for de penge man har

at man skal lave halvårsregnskaber gør at man af sig selv udvikler kvalitativt på kommunens

nogle bedre aftaler om hvordan vi skal udvikle og prioritere i stedet for tror ordføreren på at halvårsregnskaber gør at man kan arbejde

en nødvendig del af at styre sin økonomi

forudsætning for at man får mest kvalitet for pengene ude i kommunerne

klar over at man gør alt hvad man kan ude i kommunerne for at få

forbedrer sig som kommune ligesom der er

at man sørger for at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt vi har ikke uanede ressourcer i det her samfund og derfor er det afgørende for vores velstand at vi får mest muligt ud af vores ressourcer den eneste forskel på

og det samfund vi havde i stenalderen er

venstrefløjen ønsker at stoppe den proces hvor man hele tiden forsøger at få mere ud af pengene så stopper man også velstandsudviklingen i vores

netop at udvikle og arbejde med at forbedre kvaliteten af det kommunerne leverer

er en udvikling i bureaukrati i kontrol i mistillid

aftaler som ensidigt fokuserer på at overholde en

snakker om at arbejde

ordførerens eget parti

ærgerligt når det handler om netop at udvikle hvis tidshorisonten

sektor vi anerkender at den offentlige sektor er til for borgernes skyld og hvis vi skal have mest muligt ud af den skal vi stille nogle kærlige krav

at der er styr på økonomien og at man aflægger regnskab der er ikke nogen modsætning mellem at

et lovforslag om at kommunerne skal aflægge regnskab

her lovforslag eller lave nogle andre kvalitative tiltag og noget samarbejde

stilling til her er hvorvidt kommunerne skal aflægge regnskab to gange om året det ønsker vi

styr på økonomien og at vi skal undgå et utilsigtet overforbrug ude i kommunerne jeg mener alle burde kunne tilslutte sig det synspunkt og dermed

hvordan herre rasmus jarlov synes vi skal gøre det

og børnehaver hvordan er det så helt konkret at vi skal få mere ud af pengene

ikke er tid til at lære dem at binde snørebånd og andre ting

god prognose så man i god tid kan forudse hvor mange børn der er i

kapacitet så man ikke ender i den situation

i øjeblikket hvor der faktisk slet ikke er bygninger nok

tage sig af de børn der bor i kommunen og har behov for pasning man kan arbejde med strukturerne således at man får den mest effektive udnyttelse

lokaler personale

administration man kan arbejde med privatisering og sørge for at

børneinstitutioner får bedre vilkår således at de kan gå ind og supplere på de områder hvor kommunerne ikke er i stand til at opfylde et pasningsbehov

mulighed for at gøre tingene bedre

ønske om at der skal være den bedst mulige pasning og

altså i de fleste kommuner de har styr på hvor mange institutioner der skal være og

er det så man skal gøre hvad er det så man skal blive ved med

rasmus jarlov siger jo at det er en udvikling man skal blive ved med

man skal blive ved med at udvikle når vi nu hører at der er nogle børnehaver hvor

er oppe på at der er tyve børn til en voksen hvad er så det næste udviklingstrin efter herre rasmus jarlovs opfattelse

bedre og mere effektiv uden at det handler om der skal være flere

så vil jeg sige at det ikke er min opfattelse at det primært er

instruktioner regulativer

som lederne ude i daginstitutionerne bruger rigtig meget af deres tid på

altid villige til at kigge på konkrete

vi altid utrolig villige til at kigge på det der er ingen af os der ønsker

den konservative ordfører herre rasmus jarlov sagde starte med at sige at det er min og vores opfattelse at det vel i virkeligheden forholder sig sådan at

partier herinde har den opfattelse at man altid skal forsøge at få mest muligt ud af de skattekroner som vi bliver betroet i forskellige politiske fora og dermed også forvalte dem så effektivt og så klogt som overhovedet muligt jeg tror faktisk de fleste har som målsætning at man gør det så klogt og så dygtigt og så rigtigt som muligt i al fald er det en målsætning for det radikale venstre at vi til enhver tid overvejer hvordan den måde vi bruger pengene på i den offentlige sektor kan effektiviseres og gøres

klogt som muligt således at man får mest muligt ud af midlerne

når der er sådan et lovforslag her at vi frem for at slå hinanden alt for meget i hovederne

man sådan hundrede procent entydigt kan være sikker på at det her forslag vil

kan man godt have en oplevelse af som også et par ordførere tidligere har været inde på

er tale om et nyt formaliakrav som man så ganske vist ved at reducere på andre krav til andre typer af regnskabsaktivitet

formodentlig ender med at kunne sige svarer nogenlunde til den aktivitet man har i dag på området det er selvfølgelig ædelt i sig selv men det diskussionen burde gå på er egentlig det som også fru meta fuglsang har været inde på

det her er medvirkende til at vi rent faktisk får en mere effektiv brug af de penge vi har i den offentlige sektor til forskellige typer af opgaver

have lejlighed til også i udvalgsarbejdet at bore en lille smule længere ned i det forhold og forsøge at få et svar på om der rent faktisk bare er tale

eller om man måske i virkeligheden kunne sige at det fremmer det formål som regeringen siger det fremmer

alt tyder på at vi her blot får endnu et krav som så skal opfyldes og måske kunne man i virkeligheden nå derhen hvor man

det krav hvis virkeligheden er at de allerfleste kommunalbestyrelser i forvejen arbejder på den her måde så er der jo

fremmer en effektivitet men det der er sigtet altså at man får mest muligt ud af pengene og at der også er en budgetstyring i kommunerne som er både rigtig og effektiv og langsigtet er ikke en målsætning vi på nogen måde er uenig i tværtimod så må man nødvendigvis forholde

at det formaliakrav der her lægges op til i sig selv fremmer det formål det gerne vil og derfor kunne vi egentlig også godt tænke os at diskussionen i realiteten blev bredt lidt mere ud som fru meta fuglsang var inde på

til at se på hvordan vi kan indrette styringsmekanismerne i den offentlige sektor på en sådan måde at man får den højst mulige udnyttelse af de midler som flyder imellem de forskellige kasser i det radikale venstre er vi optaget af at se på om man kunne finde et styringssystem mellem stat og kommuner den sags skyld også mellem stat og regioner som i højere grad fremmer en frihed til at disponere i de enkelte kommunalbestyrelser i de enkelte regionsråd

gerne også en frihed til at disponere over de enkelte år samtidig med at man når en så høj og maksimal sikkerhed

som enhver regering til enhver tid

må have

jeg er fuldstændig enig med den radikale ordfører jeg tror alle partier har den klare målsætning at vi skal have mest muligt ud af pengene

at finde en måde

styring af den offentlige sektor hvor vi får så meget som muligt for pengene af den velfærd vi ønsker borgerne skal have spørgsmålet er så hvordan gør vi bedst det i over tyve år

forsøgt med mere og mere markedsstyring med new public management

ud fra en devise om at hvis bare man laver detailregulering og masser af styringsinstrumenter centralt fra og styrer det som om

så bliver det så billigt og effektivt som muligt og det virker bare ikke

virker vi gik for langt med de her styringsinstrumenter og derfor

på i stedet for

den vej som man gør med det her forslag vi synes man skulle gå den anden vej og se på

lader medarbejderne og borgerne i stort omfang selv styre

med et længere perspektiv

at vide her er de økonomiske rammer i har for de næste fire år så kan man lave en langtidsplanlægning

sig bedst muligt af børnene hvordan

har brug for ekstra støtte og sætte ind der det får man mulighed for men når man nu ikke bare

de bliver taget fra en så bliver det altså meget dyrere når alting skal detailreguleres og måles og vejes med henblik på at det kan konkurrenceudsættes så bruger man ufattelig meget bureaukrati på at gøre det i stedet for kunne bruge de ressourcer på at tage sig af børn eller syge eller ældre

at give den hjælp som der er behov for så bliver det meget billigere end når man skal lave nogle store centralt fastsatte

for at kommunerne har nogle budgetter de kan regne med over

beslutninger herindefra helt ned i detaljen om ting de skal gøre derfor

er en god idé med det her forslag vi er imod den her holdning om at man skal brænde benzin af hele tiden

man får mindre det følgende år vi synes i stedet man skal give nogle gode muligheder for at det bliver en demokratisk styring at borgerne og de ansatte sammen kan tilrettelægge hvordan arbejdet skal gøres og

er der er vigtigt hvis vi nu tager

så skal de ud og dele en masse bøder ud og rejse en masse sigtelser i stedet for

som handler om det de kan se er vigtigt og som faktisk

for deres arbejde for man risikerer

som egentlig er det vigtige

det vi ser sker på børneområdet når man fastsætter nogle detaljerede mål om

bliver man nødt til at lave en langsigtet investering i normalområdet hvis vi bruger mange flere penge i nogle år på at sikre at vi får flere voksne i vuggestuer og børnehaver til at tage sig af vores børn hvis vi sikrer at man har normaltimetallet

får brug for specialundervisning og specialforanstaltninger og så kan vi på sigt spare flere penge hvis man ser på udgifterne til folkeskolen

end man gjorde tidligere hvis vi ser på normalområdet og derfor er det altså vigtigt at man er i stand til at tænke langsigtet og

flere kasser frem for at man ser

gør den op hvert halve år og så tager penge fra folk hvis det er gået galt det duer ikke det koster alt for meget

i kommunerne kan føre til en generaldebat om hele den kommunale økonomi så tyder det på at vi får mange generaldebatter men det stiller vi gerne op til i regeringen jeg forstår på herre rasmus prehn at han er for halvårsregnskaber men imod dette forslag og så forstår jeg også at han ikke mener at staten overholder sine budgetter det synes jeg nu er en mærkelig påstand i betragtning af alle de besparelser vi gennemfører og som herre rasmus prehn protesterer mod hver eneste gang mon ikke det hænger sammen med at staten faktisk tager sin egen medicin

ikke er den offentlige sektors størrelse men at der er for lidt privat vækst hvad det så er ved den socialdemokratiske skattestigningspolitik som vil gavne den private vækst det synes jeg ikke vi helt fik beskrevet

at der skulle være færre skoletimer nu

at regne efter men nok om det jeg er glad for at også herre rasmus prehn i princippet kan se fornuften i at have halvårsregnskaber det er altså også noget som regeringen har aftalt med kommunernes landsforening det er jo ikke kun regeringen der har interesse i at kommunerne for fremtiden overholder deres budgetter det er også en kommunal interesse at de aftaler man indgår med staten kan forventes overholdt

man kan så sige at et

element af bureaukratisering i at man nu skal udarbejde

vil godt understrege at det halvårsregnskab jo altså vil

når man laver helårsregnskabet

også understrege at vi jo altså ikke stiller krav om revision af halvårsregnskabet og at der samtidig gennemføres en forenkling af reglerne vedrørende omkostningsregnskaber det vil ske administrativt ved en ændring af det der hedder budget og regnskabssystem for kommuner

et bilag til bekendtgørelsen om kommunernes budget og regnskabsvæsen så

et skridt i retning af rettidig omhu af at faresignalerne opdages i tide at der er gule lamper der tændes på et tidspunkt hvor man kan nå at gøre noget ved det og især på et tidspunkt hvor man kan nå at tage bestik

så man kan indhente dem og så man kan tage højde for problemet i det kommende regnskab fru sophie løhde og herre rasmus

beskrevet hvordan de kommunale udgifter er større end nogen sinde

jo rigtig nok at når man har kæmpe overskridelser i to tusind og ni og to tusind og ti så er det selvfølgelig noget der opleves som en besparelse når man skal bringe sig ned på det som man havde tænkt sig at bruge i to tusind og ti for det er jo det der er aftalen

i to tusind og elleve skal bruge lige så meget som man havde

i to tusind og ti så hvis man nogen sinde haft brug for

og jeg forstår på debatten her at det er der også i realiteten bred forståelse for jeg har en stærk fornemmelse af at dette forslag vil blive vedtaget sådan som det også er aftalt med kommunernes landsforening

mulighed for i den her sammenhæng hvor det

at holde mig til lovforslaget omkring her med halvårsregnskaber ministeren er selv inde på at der er tale om en aftale med kommunernes landsforening ikke desto mindre har kommunernes landsforening jo begået et høringssvar hvori de gør opmærksom på nogle ting synes godt kunne være anderledes

opmærksom på det eventuelle merarbejde som halvårsregnskaber fører til det synes jeg er helt i orden også fordi vi jo skrev i aftalen med kl at vi skulle

jeg nævnte at der ikke er tale om at halvårsregnskabet skal revideres og at der gennemføres en forenkling af reglerne vedrørende omkostningsregnskaber

når regeringen ikke har gjort det endnu mere enkelt som kommunernes landsforening måske kunne have ønsket så skyldes det selvfølgelig

at overskridelserne har været gigantiske at det virkelig er sidste udkald hvis der skal være tiltro til at man i aftaler mellem stat og kommune kan sikre sig mod en voldsom vækst i kommunerne det er selvfølgelig det der er baggrunden for at vi

i det endelig påpeger kommunernes landsforening også forholdet til selvejende institutioner hvor de mener der kan være

sluttelig vil jeg nævne det

give en god beskrivelse af hvordan og hvorledes vi har tænkt os at anlægsudgifter

periodisering

jeg svært ved at få ind i mit hoved hvordan man kan lave halvårsregnskaber uden at periodisere men hvis der er noget jeg har

blive klogere jeg vil også på det punkt meget gerne give en beskrivelse til udvalget og det samme gælder de selvejende institutioner

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget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

af det socioøkonomiske udgiftsbehov som indgår i grundlaget for fordelingen af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet formålet er at gennemføre en tilpasning af tilskudssystemet for regionerne på sundhedsområdet der foreslås en justering af opgørelsesmetoden for tabte leveår så kriterieværdien ændres til at blive opgjort i forhold til den gennemsnitlige middellevetid i hele landet tillagt en år i stedet for i forhold til den region hvor man lever længst jeg har selvfølgelig lyst til at rose dette velgennemarbejdede lovforslag forklaringen er jo den

det var sat på lovprogrammet i januar sidste år men dele af forslaget skulle dog opdateres hvis forslaget skulle gennemføres

som med forslaget stod til at få ganske betydelige tab nemlig region hovedstaden

men også to af de øvrige regioner bemærkede at den løsning der var lagt frem var utilstrækkelig derfor var det jo vanskeligt at konkludere at der var opbakning til den løsning som

og det medvirkede til

ikke blev fremsat for folketinget men det er også relevant at tage i betragtning at der er sket andre udviklinger siden januar to tusind og ti det må tages med i betragtning at regeringen dels i regeringsgrundlaget fra februar to tusind og ti dels i finanslovaftalen for to tusind og elleve har meldt ud at den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet skal ændres sådan at kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering øges mens det indbyggertalsbestemte grundbidrag fra kommunerne til sundhedsvæsenet afskaffes der har været nedsat en arbejdsgruppe med kl danske regioner finansministeriet og

på mulighederne i forlængelse heraf har regeringen sat et forslag om ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på lovprogrammet til fremsættelse i slutningen

regeringen finder det ikke hensigtsmæssigt så tæt på en ændring af kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet at foretage en ændring af bloktilskudsmodellen uden at denne ændring af medfinansieringen bliver taget med i betragtning

på baggrund af disse to forhold altså høringssvarene fra regionerne der mildt sagt ikke var positive i fire ud af fem tilfælde og den bebudede ændring af medfinansieringen af sundhedssektoren

det forslag som her er til behandling uanset at det i sin tid for langt over et år siden blev udarbejdet af regeringen selv der er løbet vand i åen siden og det er derfor vi gerne vil holde hesten

elleve med virkning

den gældende formulering og her står det som

juni to tusind og elleve og har virkning fra tilskudsåret to tusind og

set også det eneste vi så har ændret nemlig at vi har måttet skubbe

det som er interessant at få afklaret er er det stadig regeringens opfattelse på linje med finansieringsudvalget at der er en uhensigtsmæssighed og står man ved det

allerede den enogtyvende oktober to tusind og otte i århus stiftstidende nemlig at konsekvensen blandt andet er

og fire ud af fem regioner svarede negativt og mente at man skulle vælge en anden model

helt den samme opfattelse som vi havde før vi sendte det til høring sådan må det jo være når man sender ting til høring det er vel

sker der jo altså også altid det at når tiden går

kommer der nye momenter ind herunder spørgsmålet om den ændrede kommunale medfinansiering af sundhedssektoren det er yderligere et moment som gør at regeringen

må tage afstand fra forslaget fordi vi lytter til høringssvarene og fordi vi nu gerne vil se det problem der er og som fortsat er der i en

tredive milliard kroner til nyt sygehusbyggeri man forlod i forhold til det man sagde i valgkampen i to tusind og syv

så forstå at det som et finansieringsudvalg bestående af repræsentanter for blandt andet danske regioner kl ministeriet for sundhed og forebyggelse finansministeriet økonomi og erhvervsministeriet skatteministeriet og indenrigs og sundhedsministeriet fandt ud af i første halvdel af to tusind og ni om at der er en uhensigtsmæssighed vedrørende proportionaliteten i forhold til det her med middellevetiden mener man ikke længere heller ikke selv om man jo så på regeringens vegne i forhold til konsekvensbetragtningerne ude at fortælle regionerne hvad man vil gøre for

som er foregået der kaster man nu vrag på

blive enige om et fælles høringssvar om hvordan man skulle

af lovforslaget men regeringen har altså lyttet til høringssvarene lyttet til de regioner som føler sig hårdt ramt i forvejen det er den sjællandske region der føler sig særligt hårdt ramt og det er hovedstadsregionen der peger på de store besparelser de i forvejen har måttet gennemføre det er ganske vist

glade for at slippe flere penge og så er der det med den nye sammenhæng som jeg også synes

tage i betragtning så alt i alt

vi altså ikke klar til at stemme for forslaget som det lå da vi sendte det til høring

vi

lyttede til høringssvarene og det er jo en ordentlig sag som alle skal gøre men samtidig ved vi jo godt

i vores diskussion er jo

jo meget godt jeg står her og diskuterer med to radikale folketingsmedlemmer

jeg ville gerne have været en flue på væggen da man drøftede denne sag i den radikale folketingsgruppe for mig bekendt har man da også nogle der er valgt på sjælland og i hovedstaden og jeg har hørt om en meget kendt radikal i hovedstaden som som i hvert fald ikke er tilhænger af det her så mon ikke vi også alle sammen lige skal tjekke vores egne baglande i andre regioner det er nemlig ikke så let

de andre regioner og der er al mulig grund til at se sagen i den nye sammenhæng der kommer fra slutningen af februar når regeringen har spillet ud med sit forslag om medfinansiering af sundhedssektoren

i både den ene og den anden retning og det er også

der rent faktisk tale om noget

høringer mellem kommuner der skal udlignes eller mellem regioner

spørgsmålet igen

det jeg hører indenrigs og sundhedsministeren sige nu er at i forbindelse med den ændring regeringen arbejder

og dermed fra regeringen siger at det er

er vi sådan set lidt mere trygge også i det arbejde

ikke finder det rimeligt at øvrige forhold ikke bliver inddraget

hovedstaden bemærker at den ikke mener den bliver kompenseret tilstrækkeligt på psykiatriområdet og så videre

de synes også skal med i betragtning før

er god grund til når nu regeringen kommer med sit forslag om ændret kommunal medfinansiering af sundhedssektoren i slutningen af februar at få set sagen i en større sammenhæng

frem til maj måned

begrunde de overvejelser som vi har gjort os i venstre og de konservative i forhold til l

rose hinanden så lad mig for det første starte med at rose forslagsstillerne selv om jeg kan se at forslagsstilleren

i øjeblikket er i gang med en intens diskussion nede i folketingssalen men derfor vil

fordi han tilsyneladende har været så begejstret for regeringens udkast til et lovforslag at han også nu synes at det fortjente at komme en tur i folketingssalen

gennemgang af lovforslagets historiske baggrund jeg skal undlade at foretage den helt store gentagelse og vil i stedet forsøge at forholde mig til indholdet af det udkast til forslag som var udarbejdet af regeringen men altså i dag er fremsat af det radikale venstre det er umuligt at se på lovforslaget uden samtidig også at skulle forholde sig til en vurdering af de fordelingsmæssige virkninger

når man diskuterer en ændring af de kriterier der indgår i fordelingen

er det med udgangspunkt i et nulsumsspil som indebærer at hvis nogle skal have mere skal andre have mindre altså hvor der er vindere er der altid tabere

altid tænke sig grundigt om i forhold til hvilke konsekvenser det har at røre ved nogle af de parametre som ligger til grund ikke mindst fordi sådanne ændringer selvfølgelig i sig selv vil betyde voldsomme ændringer i

for regionerne og dermed for hvordan pengene fordeles internt mellem landets fem regioner at gennemføre lovforslaget som det foreligger på nuværende tidspunkt og uden hensyntagen til de kommende ændringer i den kommunale medfinansiering vil unægtelig have nogle meget store fordelingsmæssige virkninger ikke kun for dem som i lovforslaget kommer ud som vinder i et nulsumsspil men også for dem som med forslaget står til at få et tab en teoretisk beregning

to tusind og elleve med afsæt i det lovforslag som det radikale venstre altså i dag har fremsat

at region hovedstaden og region sjælland hver skulle hoste op med en hundrede og seks og tredive

de øvrige regioner vi mener ikke at det er uden problemer at foretage så voldsomme ændringer hvis man ikke også samtidig lytter til de høringssvar som er kommet og hvor fire ud af fem regioner har haft indsigelser i forhold til

samtidig forholder sig til en ændring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet som regeringen ifølge lovprogrammet har varslet i løbet af februar måned en ændring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet vil være af en sådan størrelsesorden for alle landets regioner at det naturligvis kun giver mening at se de to ting i en sammenhæng at tage med den

simpelt hen ikke en rimelig måde at arbejde på for nogen parter heller ikke for landets regioner derudover er det heller ikke helt uvæsentligt som ministeren også berørte i sin tale og i de efterfølgende spørgsmål at da lovforslaget her blev sendt i høring og hvor altså

hverken fra dem som med lovforslaget stod til at få et tab de mente at

som mente at forslaget til løsning var utilstrækkeligt men helt overordnet mener vi altså i venstre at ikke giver mening at

med de store fordelingsmæssige virkninger som det indebærer

samtidig om et kort øjeblik står over for at skulle foretage og vurdere ændringer af kommunernes medfinansiering på sundhedsområdet på den baggrund jeg meddele at vi i venstre ikke kan støtte det fremsatte

når det kommer til det som lovforslaget handler om nemlig kriteriet for middellevetid om at der er en uhensigtsmæssighed i

det ikke kommer til at afspejle de ændringer der er i middellevetiden når man har indrettet kriteriet på den måde man har i dag er venstre enig eller uenig med finansieringsudvalget i at uhensigtsmæssighed som altså også førte til at regeringen

på et senere tidspunkt vi har i

at det altid er vigtigt at man grundigt vurderer de kriterier som ligger til grund for den bloktilskudsnøgle som er med

i det her tilfælde mellem landets fem regioner det er det man også har forsøgt at gøre i finansieringsudvalget finansieringsudvalget kommer mig bekendt ikke med nogen klar stillingtagen eller anbefaling til hvad

på hvordan nogle kriterier er skruet sammen i forhold til hvordan de

sig i praksis men samtidig må vi jo også notere os

som ministeren også gjorde rede for i sin tale

finansieringsudvalget som jo altså bestod af repræsentanter for regionerne og kommunerne og for en række ministerier de kom frem til at middellevetidskriteriet er indrettet uhensigtsmæssigt

afspejler udviklingen i middellevetid er venstre enig eller uenig i

men man må jo i hvert fald kunne sige om man er enig i

her er nogle der ud fra det objektive

ringere stillet end andre fordi der er den uhensigtsmæssighed er der efter venstres opfattelse

også hele formålet med at igangsætte det her arbejde i finansieringsudvalget

konstatere at fire ud af fem regioner mente at den her løsning

god mening når fire ud af fem regioner også nogle af dem der vil stå til at få mere

altså vi er nødt til at foretage en seriøs

overordnede billede med de ting som berører regionerne i stedet for at træffe beslutninger isoleret set og lukke øjnene for de ting som så kommer efterfølgende

og den mest fair måde at arbejde på over for alle landets fem regioner

landets regioner er presset helt i bund økonomisk det går ud over landets sygehuse regionerne foretager i disse dage betydelige besparelser besparelser

kroner sparerunderne kommer oven i købet efter at der allerede sidste år blev skåret helt ind til benet sundhedspersonalet har mange steder udsigt til en fyreseddel hvis de altså ikke allerede har fået en og nu går ledige rundt med følelsen af afmagt og frustration frem for

gøre gavn i sundhedssektoren besparelserne og fyringsrunderne har et omfang så blandt andet dansk sygeplejeråd har set sig nødsaget til at igangsætte en særlig indsats hvor medlemmerne tilbydes psykologbehandling på grund af stress og depression det er imidlertid ikke behovet for sygehusbehandling der er blevet mindre tværtimod

at behovet for behandling inden for sundhedsvæsenet vokser der skæres altså ned på sundhedsområdet og dygtige medarbejdere sendes hjem i en situation hvor danske medborgere har brug for omsorg og behandling situationen virker grotesk navnlig når man tænker på at regeringen brugte hele sidste valgkamp på at love danskerne

nu har de rigeste i danmark høstet skattelettelserne og så skal landets syge svigtes mens dygtige medarbejdere sendes ud i ledighed midt i en krisetid en sådan situation er naturligvis helt uacceptabel

sammen med sf har fremlagt en konstruktiv og fremadrettet plan der skal sikre en mere realistisk økonomi i regionerne

samlet set lægger udspillet en fair løsning op til at der skal bruges femten

milliard kroner mere på sundhedsområdet og de øvrige regionsopgaver over de næste fire år

at tage fat på lovforslaget her lægger imidlertid op til at flytte rundt på de eksisterende midler imellem landets regioner og så at sige flytte rundt på fattigdommen nogle regioner skal have mere andre skal have mindre men den samlede kage fastholdes på samme niveau konkret foreslås det at der kigges på et enkelt

fra staten til regionerne nemlig kriteriet for tabte leveår forslagsstillerne finder det mere rimeligt at kriteriet tager udgangspunkt i et gennemsnit for hele landet frem for at tage udgangspunkt i regionen

for og imod sammensætningen og opbygningen af tilskudskriterierne

kan forstå på regionerne at de faktisk er splittet i spørgsmålet

i forhold til hvor mange kriterier der skal inddrages

side synes vi at den allervigtigste opgave er at sikre en langt mere realistisk økonomisk ramme for alle regionerne og for hele sundhedsvæsenet

opgave vi går til valg på at indfri derfor støtter vi ikke det

er det alle regioner og hele det danske sundhedsvæsen der skal løftes

facon hvor man ikke skruer sig op og gør sig til bedrevidende det er altid en fornøjelse sagen er den

ritzautelegram fra den ellevte januar

ikke kun er i region midtjylland

det stort set er hele vejen rundt at man er nødt til

sender dygtige medarbejdere sygeplejersker som fru birgitte josefsen selv som rigtig gerne vil hjælpe til og som

folk oplever folk oplever

og til velfærd

mens man ude i regionerne

skære ned og fyre medarbejdere det er set i det lys at vi sammen med socialistisk folkeparti har fremsat en fair løsning

det her område i adskillige år også i regionsregi og i amtsregi men hvis vi bare tager udgangspunkt i

den region vi begge to er valgt i og bor i nemlig nordjylland så fremgår det jo her at man faktisk har sparet

syv og tyve million kroner på det her område så det går den forkerte vej regeringen lovede jo faktisk at man skulle satse på

at vi skulle have råd til både velfærd og skattelettelser nu har de rigeste fået skattelettelserne

sundhedssektoren der skal holde for det er de tal jeg har fundet frem det er den virkelighed danskerne

bevilling til landets regioner og diskussionen om

man bare efter den nuværende fordelingsnøgle giver flere penge til regionerne så vil

den uhensigtsmæssighed den skævhed der er blive endnu større

er uhensigtsmæssigt ikke tager højde for udviklingen i

at østdanmark

en vis uhensigtsmæssighed og hvis såfremt måske og så videre jeg udelukker ikke på forhånd at der kan være uhensigtsmæssigheder her jeg ved at der er gode partifæller i mit eget parti som har nævnt at der er ting i det her der kunne gøres bedre jeg ved også at regeringen har haft tanker om det samme

der kan være ting i de her kriterier som kan gøres endnu mere fair endnu mere rimeligt det tror jeg på men at vælge et eneste kriterium ud

være andre kriterier i spil

region midtjylland som skal spare men flere regioner så synes vi at den vigtigste kamp er at sige til danskerne

sf eller måske også på de radikale så vil vi bruge flere ressourcer samlet set

gentager at her har regionerne jo været repræsenteret det er nok

at regionerne skulle komme arm i arm og blive enige om at

at den situation ville opstå men det de konstaterer er altså at der er en vis uhensigtsmæssighed i

derfor jeg synes når man nu har holdt en tale om de besparelser der er

er afgivet den enogtyvende oktober to tusind og otte

mere hensigtsmæssigt vil der blive fordelt flere penge til vestdanmark

ligger skylder et svar på

have ekstra kompensering så kan det jo ikke komme bag på nogen at det rent

der har den laveste middellevetid der får flest penge altså det giver en vis fornuft at man så kan

noget helt principielt noget helt logisk i at det er sådan det skal være ellers kommer man jo i en situation hvor man kommer til

men altså lad os gå ind i det

fordomsfrit lad os kigge på det men jeg vil ikke uden videre bare sige ja til en fordelingsnøgle

vi kan se at regionerne er splittet hvor der er andre kriterier der også kunne være blevet belyst det

ikke gå ind i på nuværende tidspunkt jeg synes det er vigtigere at vi koncentrerer

den kamp det er at sikre flere ressourcer til sundhedsvæsenet og til regionerne

så sent som i søndags var han på tv to

socialdemokraternes ordfører her

er god skik for en politiker

udvist villighed til at løfte regionerne

så alle regioner får et bedre økonomisk udgangspunkt

set ikke noget specielt mærkeligt i at en formand for region midtjylland først og fremmest varetager interesserne for region midtjylland min opgave som socialdemokratisk ordfører her i folketinget er at varetage hele landets interesser

stemme for

i to tusind og ni for region midtjylland

seksten procent i udgifterne

står over for at skulle spare voldsomt

ved at se tv avisen se tv to nyhederne læse aviser

er galt fat i landets regioner midt i en krisetid med høj arbejdsløshed er vi nødt til at sige til dygtigt sundhedspersonale som gerne vil hjælpe de syge i danmark i får en fyreseddel det var den virkelighed

hvad der har været af fortilfælde tilbage i to tusind og ni

i øvrigt også folketingsmedlemmer valgt i region midtjylland har slået både på stortromme og pauke og andet for at få det her forslag igennem det ville jo være mærkeligt andet

kan laves en øvelse der gør at region midtjylland får flere penge det

men nøjagtig som venstres egen ordfører sagde og nøjagtig som

kan der altså også være andre kriterier der kommer i spil

lægge noget frem men her og nu og frem til folketingsvalget skal danskerne vide at der er et meget klart valg man kan fortsætte med at bruge pengene til at give skattelettelser til de rigeste eller man kan investere i fællesskabet og sørge for at vi har et godt sundhedsvæsen og sørge for at man ikke gør arbejdsløsheden endnu større ved at fyre folk

at socialdemokraterne forholdt sig til indholdet

af skrues sammen men nej

ordfører om at bekræfte at region

de øvrige regioner de fik i to tusind og ti

er lydhøre over for at der her kan være en problemstilling

det radikale venstre vi er opmærksomme på at

problemstilling her men nøjagtig som ministeren siger nøjagtig som venstres ordfører selv siger

kan der være andre kriterier der skal i spil så vi har altså ikke

klart og rungende nej til deres henvendelse vi har bare sagt skal ses i en helhed og det er dog fornuftigt så kan man regne forfra

til folk der har knoklet i sundhedssektoren som har taget en uddannelse for at hjælpe syge mennesker i får en fyreseddel

økonomiske kurs i øjeblikket

hellere vil bruge pengene på at give skattelettelser til de rigeste end at sørge for

politikere her i folketinget at få en status

er gået med antallet af ansatte sygeplejersker og antallet af ansatte læger inden for det danske sundhedsvæsen jeg tror ikke på at der har været de store fyringsrunder som

bemanding som nu på grund af budgetoverskridelser i regionerne er nødt til at blive tilpasset

vi tager det som et udtryk for at man er begyndt allerede nu at tage sine nye vaner

kopiere et som regeringen har haft fremsat til høring men som regeringen ikke har fremsat i sit lovprogram for indeværende periode det

da han i to tusind og otte sagde

var en underfinansiering som gjorde at region midtjylland blev underkompenseret for små

er regeringen over for danske regioner og over for kl

der bliver indgået og det gør vi selvfølgelig også med hensyn til den økonomiaftale der er med

om der var nogle steder hvor man skulle justere i beregningsformen af regionernes finansiering og det

finansieringsudvalget fandt frem til den her omtalte

taler imod det

i den samme erklæring sagde at hvis der kom nogle ændringer måtte disse ændringer ikke

enkelte region sagt på en anden måde de ændringer

i forhold til deres oprindelige bloktilskud

konsekvenser

principielt enig i at vi har en udfordring med hensyn til at få de her små delelementer analyseret og

mere rimeligt men måden man

at man må sikre at der bliver et bedre samarbejde mellem regionernes bestyrelser

socialdemokraten bent hansen

formand begge steder og det betyder selvfølgelig også at han har en ekstra opgave med at indgå i en positiv dialog med indenrigs og sundhedsministeren for at finde frem

har foreslået at man kunne gå ud med en neutral opmand som kunne prøve at genberegne

de her økonomiberegninger og komme med et mæglingsforslag som så danske regioners bestyrelse kunne forholde sig til efterfølgende og det synes jeg

hvis man kigger på de høringssvar vi har fået i forbindelse med det her lovforslag

fælles holdning til

regioner og man kan sige

på kryds og tværs af regionernes grænser

og sundhedsbehandlingen i danmark som der er nu

i at behandle syge og så videre alligevel skal vi opleve regionerne slås på kryds og tværs af regionsgrænserne det er altså noget der taler for at de regioner

jeg afvise lovforslaget men anbefale at man

niende november var talen jo helt anderledes klar da var det herre hans kristian skibbys opfattelse at det var urimeligt at borgerne i region

en ringere service

at de her tal som jo er godkendt af regeringen al den stund at det var

med herre hans kristian skibbys ord var blevet glemt i to tusind og ti derfor må jeg bare bede herre hans

det her ikke bryder ind i nogen former for eksisterende aftaler det her skal

næste budgetår der er endnu ikke indgået en økonomiaftale med regionerne for to tusind og tolv

en krone og det kan derfor heller ikke være i konflikt

til troende at man mener at det er urimeligt at borgerne i vestdanmark skal have

lavet et lovforslag havde meddelt at den ville komme

i dag har vi oplevet at det parti

det her lovforslag så jeg synes jo det er lidt hult så

at

i maj måned det synes jeg måske de radikale skulle prøve

er slået igennem i dansk folkeparti jeg er også ked af at herre hans kristian skibby nåede at fare ud lokalt i midtjylland

rygsvømning

har bragt sig i den situation det er da uheldigt vi har ikke sagt at der

repræsentanter som herre hans kristian skibby selv har meddelt deres opbakning for så efterfølgende da det skulle stå sin prøve i folketingssalen ikke at kunne levere varen

der er situationen men jeg spørger bare herre hans kristian skibby hvor lang er tålmodigheden for et par måneder siden at regeringen havde glemt sagen

tålmodigheden

som herre hans kristian skibby selv har påpeget kan løses

lovforslag er fremsat den nittende november

men jeg har meget svært ved at gå ud med meldinger om et lovforslag som overhovedet ikke har været fremsat i folketinget

grundlag og det synes jeg måske de radikale skulle begynde at lære af hvis de ønsker

så synes jeg måske også man skulle prøve at agere lidt mere ansvarligt det her lovforslag har desværre ikke mulighed for

og blive vedtaget i folketinget og det har de radikale vidst hele tiden

prøve at få det her ind på ministerens bord i samarbejde med formanden for danske regioner

i nogle regioner er borgerne mere syge end i andre og derfor er det da også kun rimeligt at størrelsen af bloktilskuddet til regionerne opgøres i forhold til befolkningens sociale helbredsmæssige og økonomiske forhold

der er flere problemer blandt andet det problem som de radikale peger på at opgørelsesmetoden fra kriteriet om tabte leveår opgøres i forhold til regionen med den højeste levetid sf er helt enig i at kriterieværdien i stedet burde ændres til at blive opgjort i forhold til den gennemsnitlige middellevetid i hele landet tillagt

det vil nemlig være mere hensigtsmæssigt og retfærdigt at kriteriet opgøres i forhold til et samlet mål for levetiden i hele landet og ikke kun i forhold til den region med den højeste levetid de radikales forslag matcher samtidig fint sfs ambitiøse

intentioner om at vi med mere forebyggelse kan hæve middellevetiden til det som er gældende hos vores nordiske naboer på ti år ønsker vi at middellevetiden skal stige med fem år

af det socioøkonomiske udgiftsbehov så regionerne får en fair og ligeværdig behandling hvor de har ensartede økonomiske vilkår til at løse deres opgaver sf kan imidlertid ikke stemme for forslaget i dag selv om vi gerne ser at der sker en ændring af opgørelsesmetoden årsagen er at en lovændring med tilbagevirkende kraft som her foreslås vil gribe ind over for de igangværende budgetter og det vil betyde at region hovedstaden er nødt til at spare yderligere

hundrede og fyrre million kroner og region sjælland

hundrede og otte og fyrre million kroner det mener vi ikke er rimeligt lige nu hvor regionerne i forvejen er økonomisk klemt og det vil være ekstremt demotiverende for de mange dygtige medarbejdere i sygehusvæsenet med borgernes behandling i nogle regioner

derfor hellere løse problemet fremadrettet i to tusind og tolv for ved en ny s sf regering vil der i det nye år blive frigivet nye midler til det offentlige sundhedsvæsen med vores økonomiske plan en fair løsning helt nøjagtigt femten

over de næste fire år i den forbindelse ville det være oplagt med en reform af det samlede tilskuds og udligningssystem der ikke kun vil gælde regionerne men også kommunerne det er derfor meget positivt at de radikale her i dag helt åbenlyst tilkendegiver deres gode vilje til at ændre på den nuværende opgørelsesmetode sf vil være helt indstillet på et godt samarbejde herom

radikales lovforslag her indikerer nærmest at det burde blive nemt

det skal være på et lidt senere tidspunkt så der ikke er nogen regioner der kommer til at lide under flere besparelser vores hensigt er nemlig at skabe ny optimisme blandt sundhedspersonalet og landets patienter

en hel masse uden at finde

at vi ser at der er et problem og det der er tilkendegivet flere gange er at det er et problem vi vil gøre noget ved det med at vi lover og ikke har penge til det er jo ikke sandheden det det handler om er at det bud s og sf har lagt frem er et bud

vi har penge til vi fortæller hvordan vi vil give de penge og de prioriteringer de prioriteringer og de midler er nogle andre end dem

det er så den forskel der er og det er den forskel vælgerne skal tage stilling til

andet tidspunkt får lejlighed til det det der er virkeligheden her er jo at det lovforslag der ligger

noget som er et problem omkring hvordan man tildeler midler til regionerne med de kriterier der er og det problem løser vi

så vores bud på hvordan vi kan løse det på en måde som

sige

men jeg synes alligevel

og lovede borgerne at

borgerne noget i region midtjylland som man ikke kunne stå på mål for i folketingssalen

ordførere har udøvet det der hedder selektiv hørelse og har en selektiv fortolkning af hvad det er der blev sagt jeg har ikke sagt at nogle bliver sat på plads eller at der er blevet lovet for meget eller for lidt det jeg siger er at sf anerkender at det her er et problem som skal løses og vi har fremlagt en måde som det her kan blive løst på hvad er foregået mellem navngivne personer som jeg ikke er involveret med i den her sammenhæng

til at svare på det jeg kan svare på er hvad det er vi gerne vil gøre og det har jeg gjort

med at vi gerne vil sige hvordan vi vil bruge pengene men

er jo heller ikke sandheden det vi har lavet

et økonomisk oplæg til hvordan pengene skal hentes ind til det og sf har et kontinuerligt arbejde med at skabe grundlag for vækst i den private sektor

fordele de midler der er til den offentlige sektor sådan bliver brugt bedst muligt så det må være tale mod bedre vidende når fru sophie løhde siger

der ikke kommer nogle bud på hvordan pengene skal skaffes når det handler

debattens begyndelse at

bilaget til lovforslaget end i selve lovforslagets tekst af en grund jeg endnu ikke er blevet klar over

juni to tusind og elleve med virkning fra tilskudsåret to tusind og tolv af samme grund som fru meta fuglsang fremhævede nemlig at vi jo ikke ønsker at nogen nu skal genåbne deres budgetter selv om regeringen i sit oprindelige lovforslag

så blot for at slå fast en gang for alle så ingen er i tvivl vi ønsker at det her skal gælde fra tilskudsåret to tusind og tolv og med det fru meta fuglsang sagde i sin tale

vil jo komme ind i det videre arbejde der skal foregå

forslaget og så må vi jo tage hånd om det der på

måde men jeg kan ikke her og nu svare på hvilke konsekvenser det vil have andet end at

ikke svare for det jeg kan forklare hvad det er vores ordfører på området har sagt i den her tale og jeg kan bidrage så godt jeg kan med den viden jeg har men jeg ikke i stand til at svare

kan sige hvad som helst helt forskelligt uden rygdækning det er fuldstændig ubegribeligt hvordan man kan lave den kobling jeg synes det er en urimelig måde at foretage en politisk debat på det der er tale om her er at jeg har redegjort loyalt og så godt jeg kan når jeg ikke er ordfører for hvad der

har set den tv udsendelse og hvis det bliver til

sfs folketingspolitikere uvederhæftigt kan sige hvad som helst synes jeg det siger mere om den retorik som andre ordførere på det her område vælger

set enige i men vi mener det er helt forkert at de penge så skal tages fra borgere

de steder hvor regeringen ikke har skaffet privatsygehuse til at konkurrere fordi det er her man har muligheden for at skære

skærer man ned på de andre områder jamen så bliver man tvunget til at udlevere pengene til privatsygehuse i stedet og så er man jo lige vidt i forhold til hvor mange penge der skal bruges og vi synes altså ikke det er fordi der bliver brugt for mange penge på psykiatri og på ældre patienter tværtimod

kan vi se at der er et stort behov for at gøre noget mere på de områder

man skal se på hvordan pengene skal fordeles men det helt store problem er jo hele den konstruktion som regeringen og dansk folkeparti har lavet omkring sygehusene hvor man har været mere optaget af at skaffe penge til privatsygehuse

lave markedsstyring end af at sikre at vi har et godt og velfungerende sygehusvæsen og af at sikre at vi kan få en god behandling og også en langsigtet behandling der kan forebygge at vi får så store udgifter som vi ser i dag vi synes det er fornuftigt nok at se på

kan skaffe flere penge men vi mener altså ikke man skal tage pengene ved at flytte dem fra en gruppe patienter i en del af landet over til en anden gruppe patienter i en anden del af landet

man er nødt til at se på at der generelt skal laves en ændring af hele

og at man skal finde en anden måde at gøre det på

man bare skal tage fra den ene og give til den anden

og det vi diskuterer om fordelingsnøglen er rigtig

at det er den nok egentlig ikke

betales af borgerne de steder hvor man så i dag får lidt mere end man burde have

jo nødt til at flytte rundt på balancerne mellem regionerne derfor er jeg nødt til at

mere konkret svar er man enig i at der er en uhensigtsmæssighed som gør at det lige nu

vestdanmark der får en ringere service end de egentlig burde

der er i dag selvfølgelig er man nødt til at bruge nogle fordelingskriterier for at finde ud af hvordan

hvor der er behov for dem vi mener der er behov for at se på langt flere socioøkonomiske kriterier end det ene som man har taget fat på med det her lovforslag men spørgsmålet om fordelingen af pengene ændrer ikke på at konsekvensen hvis man bare fordeler pengene anderledes i det absurde system som regeringen og dansk folkeparti har skabt i dag

bliver skåret på psykiatrien og på de ældre patienter i hovedstaden og

i region sjælland og det vil vi ikke være med til derfor mener vi at man er nødt til at lave hele den måde det styres på om vi mener det er fuldstændig tåbeligt at man har lavet en markedsstyring af sundhedsvæsenet vi mener vi går en helt forkert vej og vi ender med ligesom usa at bruge flere

resulterer i dårligere og dårligere sundhed for borgerne og vi synes altså det er en helt anden måde man skal styre på

får flere penge og nogle der får færre uanset hvordan

at der faktisk er mulighed for at have et ordentligt niveau for psykiatrien at der er mulighed for at have et ordentligt niveau for de ældre patienter så de ikke skal ligge på gangene eller ikke har nogen til at holde dem i hånden

man sikrer at der er penge til fødsler så vi kan komme væk fra den situation vi har i dag hvor man ikke kan være sikker på at man har en jordemoder til stede når man skal føde sit barn når det niveau er nået

kan man godt begynde at se på at hvis man laver nogle fordelinger

har en demokratisk styring i stedet for at være optaget af at skubbe penge over til de private sygehuse

lidt atypisk situation idet

jo regeringens eget lovforslag

uvist af hvilke grunde undervejs har mistet

der er sikkert mange lovforslag der har været oppe af skuffen og

afgivet til de vestdanske regioner om

afgør hvordan midlerne fordeles mellem regionerne det såkaldte middellevetidskriterium og selv om den slags ting er meget tekniske

mellem regionerne i forhold til deres middellevetid på en sådan måde at den region som har den højeste middellevetid ikke får fordelt midler i forhold til

middellevetid alle andre indregnes i

stille og roligt er ved at indhente region midtjylland som har den højeste middellevetid

regionerne mindre men det har ikke betydning for fordelingen af midler fordi man hele tiden regner

højeste middellevetid

dette i det arbejde som blev gjort i finansieringsudvalget som altså bestod af repræsentanter for danske regioner sygehusejerne kommunernes landsforening ministeriet for sundhed og forebyggelse finansministeriet økonomi og erhvervsministeriet

tilbage i den første halvdel af to tusind og ni

og kom frem til at det er rigtigt at det giver en uhensigtsmæssighed som nærmest er en matematisk sandhed

et middellevetidskriterium på gennemsnittet af middellevetiden så betyder det at hvis regionerne nærmer sig hinanden afspejler det sig også i de bevillinger de får

vil kriteriet være robust over for ændringer i middellevetiden som

set ikke om en kamp mellem øst og vest eller om den ene region eller den anden region det handler om hvorvidt et kriterium som er født med en uhensigtsmæssighed som er blevet større på grund af udviklingen i

som for alvor ikke har ment at der er en uhensigtsmæssighed og det følger altså også næsten af matematikken

har en fuldstændig uændret middellevetid regionerne imellem så

det er fordi det altså ikke er helt ligegyldigt lige nu står

region midtjylland jo og og skal spare en halv milliard hvis det her middellevetidskriterium var indrettet som regeringen selv

fordi det er ret mange penge at den daværende sundhedsminister jakob axel nielsen den enogtyvende oktober to tusind og otte havde travlt med i århus stiftstidende aarhus ligger som bekendt i region midtjylland

at man ønskede at rette kriteriet fordi regeringen godt kunne se at

den her størrelsesorden så

udligning der er mellem kommuner

at udligning

et nulsumsspil altså det er et spørgsmål om at hvis nogle skal have lidt mere

jo helt urimeligt som det er fremgået af debatten i dag at forvente at man på noget tidspunkt i danmarkshistorien vil komme

en situation hvor regionerne kommer med hinanden og siger

at tage nogle penge fra de to østdanske regioner og give til de tre vestdanske regioner sådan vil det aldrig blive sådan har det aldrig været da vi lavede udligningsreformen

stor ramasjang masser af kommuner var utilfredse både dem der fik fordi de fik for lidt og dem der skulle give fordi de skulle give for meget og sådan vil det være uanset hvor mange kriterier vi lægger ind i diskussionen

tager alle kriterierne og laver om på dem så giver det jo en bundlinje

jo derfor at det er folketinget og ikke regionerne selv der aftaler hvordan bloktilskuddet

det kan man ikke med nogen rimelighed forvente at de skulle kunne blive enige om

han godt nok sagde at regeringen ikke har helt den samme opfattelse i dag

ene uhensigtsmæssighed at der så er masser af andre

en perlerække af andre spændende forslag men det her er jo et

man isoleret set kigger på den uhensigtsmæssighed som ministeren erkender

så forstår jeg at man nu i slutningen af februar vil komme med et nyt bud jeg glæder

går ud fra at det her kommer til at indgå

løfte regeringen har afgivet præcis ligesom det løfte vi diskuterede i går i

regeringen lovet sygehusbyggeri for et sted mellem firs og halvfems milliard

med sin troværdighed hvis man bare traver i valgkampen

med ministerens forgænger i den her sag og skyder om sig med løse løfter man ikke har nogen ambitioner om at

regionerne til hvad det er der bliver sagt og har forventninger om et stort sygehusbyggeri eller har forventninger om at få en anderledes bloktilskudsfordeling særlig når det

andre regioner har sagt det er for lidt vi skal have flere penge og så er der nogle der har sagt

sted midtimellem som et udtryk for en eller anden form for forsøg på at få synspunkterne til

må vi jo antage at man så dér og i god tid inden tilskudsåret to tusind og tolv

er det vi lægger op til kan løse problemet i den større sammenhæng som altså indtil videre har forhindret at man lever op til sit løfte fra to tusind

lidt en skuffelse at socialdemokraterne ikke i dag har kunnet tilkendegive deres umiddelbare støtte til

bibragt den opfattelse at det ville man gøre på baggrund af den debat der blandt andet har været lokalt

ikke udelukker at der er uhensigtsmæssigheder og det betyder selvfølgelig at

på noget hvis ikke det kommer til at indgå i i regeringens planer så kom

saga helt for sig selv jeg er glad for at jeg har tre minutter endnu så jeg kan vie noget af tiden til herre hans kristian skibby det er utrolig spændende at følge dansk folkeparti som synes

er en grundlæggende urimelighed herre hans kristian skibby hidsede sig

at borgerne i region midtjylland skulle lide den tort at få en ringere service

det var helt forfærdeligt at en regering som selv havde godkendt de her tal

en nøddeskal at herre hans kristian skibbys mod

så var det at dansk folkeparti løb skrigende bort det her har ingen konsekvenser for nogen eksisterende aftaler hverken for finansloven eller for de økonomiaftaler der

med regionerne for det vil i sagens natur først gælde fra to tusind og tolv og den økonomiaftale skal jo først indgås

positive modtagelse da vi fik rettet op på misforståelsen om hvornår

hvis ikke regeringen fatter mod og finder sine gamle

løsning på problemet når vi efter et nyt valg forhåbentlig har en

det vi agter at gennemføre når vi får indflydelse til det

den her sag illustrerer at det var en øvelse som flere godt kunne

i folketingssalen

i at man ikke nødvendigvis kan have en forventning om at danske regioner skulle kunne komme med en eller anden løsning på

aflevere noget er kritiske

sige at det her problem ville man løse på en måde så det gav yderligere to hundrede million

har man sagt fra regeringens side man har sågar sendt et lovforslag i høring

at pege på oppositionen og sige at ja der er vist nogen der siger ét i offentligheden og gennemfører noget andet der synes jeg man bør lægge sig på sinde at det er klart at et regeringsansvar vejer tungt her fordi det er regeringen der trods alt har

det betyder altså at regeringen kun vil lave ændringer hvis det er sådan at

det så er ok jeg vil bare advare imod den tilgang jeg tror ikke

er bedst at det ender i sådan en skakmatsituation hvor

er altså at det er vestdanmark der holder for og

også i dag byrådsmedlemmer der synes at de er blevet efterladt i en dårlig situation

det er fornuftigt at lytte til finansieringsudvalget som har sagt at

matematikken til hjælp og konstatere at det kriterium der er objektivt set ikke er robust over for ændringer i middellevetiden og der sker

selvfølgelig bedre end ingenting at man er enig i de principielle overvejelser men spørgsmålet trænger sig hurtigt på hvad vil man gøre ved det

vil gøre noget ved det har sendt lovforslag i høring men har valgt ikke at gøre det så sagde jeg også

selvfølgelig krydser fingre for at man så når vi kommer til udgangen af februar

eller udbedret en helbredsskavank denne sikring af kvalitet og sikkerhed

borgeren får valuta for de ret mange penge som man kan komme til at betale hvis man skal have et par briller eller et sæt kontaktlinser

skal vi som lovgivere og samfund levere ved at kontrollere kvalitet og kunnen hos leverandørerne af briller og kontaktlinser den måde som lovforslaget

kontaktlinser autorisationer er fornuftige når det gælder kvalitet på sundhedsområdet vi kan grundlæggende støtte indførelsen af autorisation som optometrist til mennesker der vil udbyde kontaktlinser og tilpasning af disse autorisationen gives på baggrund

ok vi har som udgangspunkt at ministeren hermed har sikret at udøveren har den fornødne sundhedsfaglige indsigt i og kunnen

at kunne fremstille og tilpasse kontaktlinser det er et stort indgreb at placere et kunstigt element i noget så sensibelt og vitalt som øjet her skal den lægefaglige indsigt være sikret vi vil selvfølgelig gerne bede ministeren om at uddybe enten her eller i forbindelse med udvalgsarbejdet at man har sikret sig dette det går jeg ud fra at man har når det er tilfredsstillende afklaret

vi socialdemokrater indstillet på at støtte

man vil nu efter det her forslag kun skulle søge autorisation som optometrist og ikke

optiker og kontaktlinseoptiker en optometrist arbejde med udmåling og tilpasning af briller og kontaktlinser og når den stillingsbetegnelse bliver autoriseret kan ingen andre bruge betegnelsen

jeg er selv en af dem som inden for den sidste periode lige pludselig ikke

år i praktik derved ved

kontaktlinser derfor hilser vi det velkommen at vi nu på den her måde regelforenkler og vi kan tilslutte os

at lovforslaget ligger meget lige til højrebenet

vi har nogle enkelte spørgsmål og dem tager vi under udvalgsbehandlingen

og derfor vil jeg afkorte debatten ved at sige tak for den brede opbakning jeg synes debatten har afdækket hvad det er det handler om

for hvor mange organer vi skal have per million indbyggere det skal styrke den nationale indsats og forslagsstillerne forventer at målsætningen vil føre til at man vedtager en realistisk men samtidig ambitiøs handlingsplan for at løse ventelisteproblematikken når det gælder organer

som nævnt et mål på fem og tyve donorer per million indbyggere en klarlægning af det eksisterende donorpotentiale i

tabet af egnede donororganer

vil man styrke det arbejde der allerede udføres af dansk center for organdonation

regeringen har stor sympati for forslagsstillernes ønske om at øge antallet af organer til rådighed for organdonation

vi er også med på at det bør ske gennem en klarlægning af det eksisterende donorpotentiale og ved at der sker en minimering af tabet af egnede donororganer det er også sådanne mål og ønsker der lå bag oprettelsen af dansk center for organdonation i to tusind og syv æren for dette center tilkommer ikke mindst dansk folkeparti som fik det med i finanslovaftalen dengang

to af centerets opgaver er netop at medvirke til en minimering af tabet af egnede donororganer og at klarlægge det eksisterende donorpotentiale og begge opgaver er dansk center for organdonation godt i gang med det er ikke opgaver der kan løses fra den ene dag til

idet den ikke bare omfatter organisationsændringer men også forudsætter at personalet ude på sygehusene tager opgaven til sig som noget man er opmærksom på og noget man husker i de givne somme tider tragiske situationer personalets egen holdning til opgaven er betydningsfuld og vi kan se et skred i positiv retning

fra et donationssynspunkt en holdningsundersøgelse foretaget af dansk center for organdonation viser at personalet nu har en mere positiv holdning over for donation end man havde tidligere samtidig er man også ved at nå til en forståelse af at donationsopgaven ikke kun er en opgave som personalet tager på sig hvis der er tid for det er der jo ofte ikke donationsopgaven er en opgave på linje med andre akutte opgaver man påtager sig opgaven når den er der danske regioner har lige før jul sendt mig en status på deres opfølgning på donationsområdet

jeg opfordrede dengang regionerne til erfaringsdeling og fortsat indsats i forhold til donationsraten vi havde netop da set at man i nordjylland havde haft særdeles gode resultater med at sætte fokus på området sammen med dansk center for organdonation danske regioner har oplyst at man er positiv over for fremadrettet at fastholde opmærksomheden på området og også meget gerne gør det i et fortsat tæt samarbejde med dansk center for organdonation

er jeg glad for regionernes samarbejde er helt afgørende hvis vi skal sikre at færre organer går til spilde erfaringerne fra region nordjylland kan tyde på at der fortsat er et uudnyttet potentiale med hensyn til donorer i nordjylland har man nemlig været i stand til at øge antallet af donorer ved at få sat fokus på området på sygehusene

blev bedre til at spørge til donation den erfaring bør udbredes til alle regioner og det er netop det som dansk center for organdonation blandt andet arbejder på jeg tror vi skal være meget opmærksomme på at det at spørge til donation er noget som man for eksempel er meget bedre til i spanien

ingen tvivl om at vi i danmark kan blive bedre til at få spurgt til muligheden for organdonation når spørgsmålet er relevant uden at

den grund kommer til at støde nogen for vi skal selvfølgelig passe på at vi ikke i misforstået hensyntagen til de efterladte undlader at spørge til noget som der måske endda er en forventning om at der bliver spurgt til man kan nemlig godt tage svære beslutninger selv om man med god grund er i en situation hvor man er ked af det

målsætningen er vi selvfølgelig enige om

i tvivl om hvordan målet skal formuleres fem og tyve donationer per million indbyggere er jo ikke et mål jeg havde nær sagt heldigvis ikke et mål vi har mulighed for at sikre at vi når det afhænger jo af mange forhold heraf nogle som vi jo kan være glade for nemlig når man forbedrer trafiksikkerheden eller forbedrer behandlingen af akutte

formindsker vi jo antallet af mulige donorer og

jo alle sammen enige om at vi skal glæde os over at trafiksikkerheden bliver bedre at der er langt færre der dør i trafikken

bliver forbedret men målet er klart nok vi skal have så mange donationer som vi kan

er i gang med at opbygge et monitoreringssystem så man kan følge antallet af donationer antal mulige donorer og

til at der ikke doneres disse data er vigtige for at få eksakt viden om donorpotentialet og disse data vil når de foreligger i sig selv være en betydelig motivation for de enkelte regioner til at styrke indsatsen på afdelingerne hvis man har en uforklarlig mindre donationsrate end resten af landet tallene vil komme til at tale for sig selv når dansk center for organdonation opgør dem hvert år med disse tal vil vi kunne opgøre donationshyppigheden i forhold til de mulige donorer og vi vil kunne sætte mål for hvilken hyppighed vi mindst vil nå op på det synes jeg er mere relevant end at sætte et præcist tal per million indbyggere

i dag jeg vil gerne se de første opgørelser og overveje hvad der er realistisk men jeg vil

at vi skal være ambitiøse på området der er for mange organer der går til spilde regeringen kan på den baggrund støtte beslutningsforslaget hvis vi inden vedtagelsen kan blive enige om at sætte mål for donationshyppighed i forhold til de mulige donorer frem for i forhold til folketallet så er det nemlig mere

fra socialdemokratisk side er vi meget positive over for beslutningsforslaget her i dag om en national målsætning for

komme ventelisterne til organtransplantation til livs trods en stigning i organtransplantationer i de senere år er der fortsat et stort behov for at gøre noget og gøre noget mere vi ved at der i dag

står fem hundrede og tre og halvtreds på venteliste til transplantation i danmark vi ved at patienterne står på ventelisten i knap fire år vi ved

i to tusind og ni døde tre og tres personer mens de ventede på et organ det skal vi gøre bedre sidste år var der fjorten danske donorer per en million indbyggere beslutningsforslaget lægger op til at hæve den målsætning til fem og tyve organdonorer

en million indbyggere en opfyldelse af den målsætning vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning målsætningen om flere donorer kan selvfølgelig ikke stå alene det er vigtigt at følge op med konkrete initiativer og det er især vigtigt at se på de ting der i dag er med til at bremse organdonation er der for eksempel tilstrækkeligt med intensivsenge

vil vi gerne arbejde videre med i forbindelse med udvalgsbehandlingen af

vi kan gøre det bedre end vi gør i dag ifølge sundhedsstyrelsen

danskere hvert år konstateret hjernedøde og velegnede som organdonorer i to tusind og ni blev der udtaget organer fra syv og halvfjerds afdøde

giver de føromtalte fjorten danske donorer per en million indbyggere i norge er tallet en og tyve donorer per en million indbyggere derfor er det vigtigt at vi får set på hvad det er der i danmark bremser organdonationen fra socialdemokratisk side deler vi hjerteforeningen danmarks lungeforening

leverforeningen og nyreforeningens opfattelse af at en national handlingsplan er på sin plads på området her samme organisationer peger også på de positive resultater i norge spanien og østrig der alle har indført en målsætning på området som sagt støtter vi

fokus på de forhold som skal til for at opfylde ambitionen vi er også åbne over for ministerens ønske om sætte tallet i forhold til andet end befolkningstallet det er selvfølgelig oplagt at det bør indgå i udvalgsarbejdet og der er vi indstillet på at være med til at skrive en beretning

områder som ikke altid er lige nemme hvert år dør mange danskere mens de

på venteliste til organdonation syge mennesker som må vente i årevis på organer oplever hver dag en kamp mod tiden de ved

har behov for en transplantation og samtidig er de afhængige af at nogle danskere aktivt melder sig ind i donorregistret eller at

pårørende er i stand til at tage en svær beslutning midt i en meget meget sorgfuld situation sf har længe ment at der er behov for flere donorer og at vi kan være mere ambitiøse inden for organdonation end vi er i dag derfor støtter

det forslag som vi i dag behandler beslutningsforslagets målsætning om fem og tyve organdonorer per million indbyggere cirka en hundrede og tredive donorer per år synes vi lyder meget fornuftigt vi er enige i fastsættelsen af en national målsætning og vi anerkender fuldt ud behovet for at sende et signal om organdonationens vigtighed

identificere egnede donorer og mindske tab af egnede donororganer

der stadig står fem hundrede og tre og halvtreds på venteliste

vi er også interesseret i at høre om en tidsplan lige nu er donorraten på knap fjorten organdonorer per en million indbyggere

planlagte næsten fordobling næsten fordobling

gerne vil have afdækket i den videre udvalgsbehandling men jeg mener også at det bør være noget vi kan finde nogle

vi ser de klare fordele ved

de enkelte tiltag i beslutningsforslaget

at tabet af de egnede organer skal mindskes hvert år bliver et par hundrede danskere erklæret hjernedøde og i halvfjerds til fem og halvfjerds procent af tilfældene skal de pårørende tage stilling i halvtreds procent af tilfældene afviser afviser de pårørende organdonationen

også behov for at sikre at vi hver især tager stilling på forhånd sundhedspersonalet står i en situation hvor de skal tage hånd om de pårørende og hjælpe til den rigtige beslutning lige efter de har afsluttet behandlingen ofte føler de pårørende efter en transplantation at deres kære

forgæves når vedkommende med sin død har været med til at redde liv

et rationelt valg men i situationen hvor man er overvældet af sorg er det svært at tænke helt så klart det er vores opfattelse at hvis flere får kyndig vejledning så kan procenttallet

en anden mulighed kunne være at formodet samtykke blev indført en undersøgelse fra to tusind og seks udført af sundhedsstyrelsen viser at omkring firs procent har en positiv holdning til organdonation mange får bare ikke meldt sig aktivt til donorregistret måske fordi man ikke vil konfronteres med døden og det faktum

det koster i sidste ende liv andres liv beslutningsforslaget tager afstand fra formodet samtykke men vi støtter alligevel op om forslaget fordi det er et skridt på vej mod flere organdonorer

om end vi mener at ventelisterne kunne nedbringes i langt højere grad med formodet samtykke nu skal man jo ikke nødvendigvis altid have den perfekte løsning til at starte med men det her er et skridt på vejen og derfor er vi som udgangspunkt positive vi har så nogle spørgsmål som vi meget gerne vil have besvaret i den videre udvalgsbehandling men jeg føler mig overbevist om at disse spørgsmål også kan blive besvaret så vi også

at sige tak til fru liselott blixt for at sætte et vigtigt tema på dagsordenen det er heldigvis et tema vi har debatteret før

folketingssalen

om hvordan vi får folk til aktivt at tage stilling

organer hvis det uheldige skulle ske

bliver erklæret hjernedøde og som vi har gjort noget ved der er lavet adskillige kampagner der er fortsat oplysning og senest har vi jo besluttet at når man skal erhverve et kørekort når man mister sit sygesikringskort eller andet

så får man faktisk den her lille seddel med hvor man kan krydse af og skrive om man

vil være organdonor men langt langt det vigtigste er jo egentlig at man

den historie som jeg har fortalt hver gang vi har debatteret det her emne

af os der sidder her i salen nu eller på tilhørerpladserne går ud herfra og ender med at blive kørt ned på vejen kommer alvorligt til skade bliver indlagt på sygehuset og

og man finder ud af at vi er kommet så alvorligt til skade at vi er hjernedøde og at der sådan set ikke er noget at gøre

ingen der havde forventet at vi lige ville blive kørt ned ude på gaden men har vi så fået snakket med vores pårørende om hvad vi gerne vil det er nemlig langt lettere at være pårørende i en svær situation hvis man på forhånd har snakket med hinanden om eksempelvis organdonation og andre ting det er en svær snak for det betyder også at man skal tage en snak om det at dø

at tage hul på den snak og den debat derhjemme den er ikke så farlig og det har faktisk ret stor betydning

vide hvad hinanden tænker

som skal sætte fokus på hvordan

få endnu flere organer end vi får i dag jeg har også hæftet mig ved i nordjylland faktisk har haft stor succes

jeg synes at det ministeren tilkendegav i sin tale

sætte et måltal i forhold til befolkningstallet men at vi skal

et måltal i forhold til antal mulige organdonorer

derfor kan jeg bakke helt op om ministerens tilkendegivelser og jeg synes at det er rigtig godt beslutningsforslag

rose dansk folkeparti for det her rigtig fine forslag som det radikale venstre

at have et navigeringsværktøj og nå

samtidig får man selvfølgelig også signaleret

får skabt en diskurs og en bevidsthed om vigtigheden af organdonation ligesom man selvfølgelig også får udnyttet det fulde potentiale af mulige organer der skal ikke herske nogen tvivl om at vi mener at målsætninger er gode men som vi også

alle danskere ved fødslen automatisk blev registrerede

ville ventetiden uden tvivl falde drastisk

at der ikke er flertal bag formodet samtykke

da også helt klart indrømme at de erfaringer

er sammenligneligt med danmark

vil naturligvis ud over at afhjælpe den enorme efterspørgsel der er

organer også afværge uhyggelige dødsfald og en masse tragedier i danske familier et andet håb kunne jo også være at man kunne få det udbredt til en fælles indsats i hele

den samme målsætning som der er i danmark men også

som er opstået i de fattige lande specielt i asien

i alternativer og en national målsætning er for os netop et alternativ

dag hvor man aktivt skal vælge at blive organdonor er det som patient rigtig rigtig vanskeligt at få et organ som vi også har hørt fra andre

følelser der er rigtig mange mennesker der ikke har lyst til at tænke på døden

hvad der skal ske med vores krop og organer efter døden og det er naturligvis helt forståeligt men alle vil vi selvfølgelig

have et organ hvis sygdommen rammer os det er selvfølgelig lidt af et dilemma og derfor er det vigtigt

at en øget fokus på problemstillingen

at ændre det ministeren mener det er svært at sætte tal på men jeg synes erfaringerne fra norge netop viser at det godt kan lade sig gøre

også man skal tænke at det ene ikke udelukker det andet afslutningsvis

ordføreren at forslaget allerede har virket jeg skyndte mig

som noget af det første at tilmelde mig registeret på

attende april nitten fire og tres

etisk og medicinsk her i danmark

løbende været en udvikling eksempelvis dobbeltdødskriteriet i nitten halvfems

at gennemføre hjerte lever og lungetransplantation det har været mange mennesker unge som gamle mænd som kvinder en ting er blot vigtig for at disse operationer

kan gennemføres og det er at der er et organ som kan hjælpe et menneske

komme fra et andet menneske det at organet skal komme fra et andet menneske er netop

for vi kommer ind på etik og moral

som vi har herhjemme hvor flere når

det er en

hvad der sker når en af vores pårørende en af vores kære ligger for døden

for hvem ved hvordan vi reagerer når vi står i situationen

det er afsat midler på finansloven i to tusind og seks et nationalt organdonorcenter der netop skulle hjælpe i de situationer hvor sundhedspersonalet

er derfor med til at uddanne det personale på de pågældende sygehuse

bedre klædt på i to tusind og otte

at det skulle være nemmere at kunne tilslutte sig donorregistret

være donorer men som ikke lige får taget sig sammen til at melde sig

der mangler stadig væk lidt implementering

vi kan få sat fokus på når vi tager debatten i sundhedsudvalget

tre hundrede og syv og tyve organtransplantationer det det højeste antal nogen sinde

tre og tres døde i to tusind og ni på denne venteliste

donations og transplantationsområdet der skabes således en incitamentsstruktur hvor det politiske signal

konkret handling i spanien norge og østrig har det konkret betydet at en organisation i sundhedsvæsenet

af egnede organer minimeres at man uddanner personale der kan tage hånd om de pårørende i de situationer hvor der erklæres hjernedød

har skabt en bevidsthed i befolkningen om vigtigheden af emnet

som gerne ser et tiltag på dette område og specielt nyreforeningen har ydet en stor hjælp til

til at løse ventelisteproblematikken en målsætning om cirka

en million indbyggere vil opfylde

at en national målsætning om fem og tyve organdonorer

inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer på donations og transplantationsområdet

hvert år variationerne mellem regionerne viser at der er et uudnyttet donorpotentiale og erfaringerne fra aalborg viser at man kan optimere udnyttelsen af donorpotentialet hvis man sætter fokus på området det skal minimere tabet af egnede donororganer undersøgelser fra skejby sygehus viste at tabet af egnede organer i halvtreds procent af tilfældene skyldtes at pårørende sagde nej til organdonationen

manglende evne fra personalets side til at tage hånd om de pårørende er en af de væsentligste forklaringer på hvorfor så mange pårørende siger nej til organdonation

endnu mere vigtigt at personalet formår at hjælpe de pårørende til at tage en beslutning de har det godt med nu og i fremtiden sidst men ikke mindst

arbejde der allerede udføres af dansk center for organdonation dansk center for organdonation har allerede leveret gode resultater såsom implementering af national monitorering uddannelse af organdonationsansvarlige nøglepersoner ved alle landets intensivafdelinger samt igangværende undersøgelser af personalets holdning til organdonation og etablering af organdonationskorps

fem og tyve organdonorer per million indbyggere var ministeren i tvivl om

er at man i norge har en målsætning der hedder tredive per million indbyggere

til at de siger tredive er de tager de levende donorer med

ligger sundhedsministeren på sinde og har været en del af de samtaler i regionerne tyder da også på at det er noget man kan arbejde videre på

hvor vi kan se at der er sket noget med det sidste

implementeret og få det ud men at der nu er flere steder hvor man kommer i kontakt med

sendt hjem gør netop at vi måske også har haft den fremgang

orla hav

om man eventuelt skulle se på intensivsenge jeg synes det

og er nogle andre hindringer ude på sygehusafdelinger der gør at man ikke kan holde folk i live i den tid der skal til

jeg vil sige at jeg har talt med de forskellige foreninger der har med organdonation at gøre

ude at se på hvad man gør i andre lande

formodet samtykke hvilket herre manu

ting som vi ønsker i dansk folkeparti og jeg

taler med familien taler med vores børn taler med vores ægtefæller

for vi har lige så meget ret til at sige nej som

at vi ikke har taget stilling

til folketingsbeslutning henvises til sundhedsudvalget og hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

om børnene skal ind til politiafhøringer

børnesamtaler der foretages af børnesagsbehandlere og at de samtaler ikke skal kunne få nogen som helst konsekvenser for forældrenes sag netop for at de samtaler skal foregå så trygt som overhovedet muligt for barnet

konkret spørgsmål til ministeren ministeren siger at hvis man får en fornemmelse

nærmere på det en fornemmelse af

af kan man garantere

være en risiko for at blive brugt som børnesoldater eller lignende kan

når det med ministerens ord baserer sig på en fornemmelse

har et selvstændigt asylmotiv tager vi højde for

nogle der skubber børnene foran sig og skyer ingen midler og alle

bliver varetaget vil ministeren ikke give mig

som om det nærmest er sådan en ekstra fornem service vi har over for de afviste asylbørn at de

fordi vi har tilsluttet os børnekonventionen skal behandle

hvis der er problemer med børnene serviceloven

men det jo netop det vi gerne vil kvalificere

men med den ekstra tilføjelse at man også tager hensyn til for eksempel

her børn lider af det er det vi gerne

en normal § halvtreds undersøgelse

om at sikre barnets tarv i asylsager sager om humanitær opholdstilladelse og sager om tvangshjemsendelse

asylansøgere som bliver anerkendt som flygtninge i danmark og dem der bliver afvist

skal kategorisere afviste asylansøgeres børn

skal undersøges for diverse psykiske lidelser

hvor integrationsministeren gør det klart at

etableret en udredningsenhed for asylbørn

er at sikre psykologisk og psykiatrisk behandling af

det er jo også sådan at der sker en automatisk screening af

startet i to tusind og syv og så blev det gjort permanent i to tusind og og otte i dag træffes afgørelser om asyl efter en konkret og individuel vurdering på baggrund af de oplysninger der foreligger om asylansøgerens hjemland samt asylansøgerens asylmotiv regeringen

afviste asylansøgere herunder i særdeleshed børn og deres familier og er der konkrete elementer i en asylsag der indikerer

en vurdering af hvorvidt barnet skal indkaldes til en selvstændig asylsamtale men

i dag gives der humanitær opholdstilladelse til personer der lider af en meget alvorlig fysisk eller psykisk sygdom og humanitær opholdstilladelse gives jo efter

som sagt efter en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag og der tages naturligvis også hensyn til barnets tarv i disse sager men der kigger man på det individuelt præcis som

når der træffes beslutning om om asyl eller eller andet på baggrund af de oplysninger

hvilken behandling og hvilke tilbud der er for at sikre dels retssikkerheden

asylansøgeres børn såvel som afviste

mener vi i venstre at den nuværende lovgivning er tilfredsstillende

på en asylansøger om året det er ganske mange penge det er cirka

mere end der blev brugt i den tidligere regerings

givet fordi vi siden to tusind og et gradvis har forbedret vilkårene særlig for børnefamilierne på asylcentrene og man har gennemført en lang række af de initiativer som integrationsministeren har redegjort for og som jeg har redegjort for her i dag i min ordførertale men forslagsstillerne henviser endvidere til at der i praksis kan gå lang tid i den proces

gives afslag og frem til at man rent faktisk

bliver sendt hjem til hjemlandet

nødt til minde forslagsstillerne om at grunden til at

sig medansvarlig for den situation ens familie sidder

i medansvarlig for at man sidder i et asylcenter i i lang tid

ens børns psykiske tilstand kan blive forværret

jeg må sige at med de forslag der ligger i det her beslutningsforslag er jeg bange for at man får skabt et regime hvor man vil opleve at børnene af asylansøgerne bliver taget som som gidsler i et forsøg på at få asyl til børnene og måske også

jeg må sige at vi har fuld tillid til røde kors og de kommuner som i dag har ansvaret for

har så gode vilkår som omstændighederne nu

hvilket ansvar forældrene har for den situation barnet er havnet i det forholder sig jo heldigvis heller ikke sådan at hvis et

problemer

at varetage barnets tarv uanset om forældrene har et ansvar eller ej

børn der lider af psykiske lidelser at få humanitær opholdstilladelse

udvalgsbehandlingen jeg mener at de nuværende regler

jeg ved godt at enhedslisten ønsker at humanitær opholdstilladelse skal være sådan en vej som alle der

opholdsgrundlag som er midlertidigt

at børnenes tarv bliver

et samfund hvor samfundet tager ansvar for alt men i venstre ønsker vi altså at forældre både til danske børn

ikke kun er samfundet der skal påtage sig det ansvar

børns vilkår børnerådet kritiserer praksis for tildeling af humanitært

til børnespecifikke psykiatriske lidelser og diagnoser

som beskæftiger sig med det her område

men kan herre karsten lauritzen ikke bekræfte

system som enhedslisten

vil forældrene automatisk få en opholdstilladelse

bange for at de her børn vil blive taget som gidsler i et

at sikre sig et opholdsgrundlag det er ikke et system som jeg synes vi kan være bekendt i danmark

bakke op om for det er et system hvor

familien som helhed er langt bedre

hvis man sætter i system at man tjekker om børnene har et selvstændigt asylmotiv

man beder børnesagkyndige om

helt absurd det herre karsten lauritzen siger er

børnene en tjeneste hvis vi overser lidelser der ikke kan behandles der hvor

så tabt kampen om at få de voksne ind og nu kaster man sig over børnene

børnene kan blive taget som gidsel

som grundlæggende handler om at man ønsker et fuldstændig anderledes asyl og flygtningesystem i danmark

nuværende regering og venstre

varetage barnets tarv selvfølgelig primært af hensyn til børnene og af frygt for

det som ministeren sagde i sin tale nemlig at vi baserer det på

vi andre vil tage børnene som gidsel så ryger vi hen

karsten lauritzen vil sejle videre med den her

har lige givet udtryk for hvilken holdning han har til røde kors’ arbejde røde kors der har ansvaret for at drive en stor del af asylcentrene i dag

en screening af alle asylbørn og ansvaret for

lidt på må og få det synes jeg simpelt hen ikke herre morten østergaard kan være bekendt

grunden til at vi i venstre afviser det her beslutningsforslag er fordi det enhedslisten radikale venstre efterspørger

til at få belyst i højere grad i den kommende udvalgsbehandling

hvis man kigger på hvor lang tid familier sidder i asylcentre i dag

er opholdstiden faldet kraftigt vi har reduceret den gennemsnitlige

nogle af de mest udsatte i vores samfund og det er vigtigt at vi hele tiden er optaget af og diskuterer hvad vi kan gøre for dem hos socialdemokraterne deler vi fuldstændig forslagsstillernes bekymring for og fortvivlelse over at det ser ud til at det i dag er sådan at alt for mange

dårligere i den tid de er i danmark det kan vi ikke være bekendt derfor er det også sådan at socialdemokraterne sammen med sf og flere gange

sammen med en samlet opposition har stillet forslag om at vi skal ændre helt grundlæggende på de vilkår som børnene og deres familier lever under i danmark både mens deres ansøgning behandles

kan ske straks som bekendt vil vi gribe

problemets rod vi vil ikke acceptere at et ophold på et dansk asylcenter er noget som nedbryder mennesker vi har sammen med resten af oppositionen her i salen stillet forslag om at en asylsøger skal have mulighed for at flytte uden for asylcenterets mure efter et halvt år og vi har foreslået at lade asylansøgere også afviste bo uddanne sig og arbejde uden for asylcentrene vi vil at opholdet i danmark uanset at

ikke skal være varigt skal bygge folk op i stedet for at bryde dem

ved regeringens politik at ministeren nu i flere tilfælde har måttet give humanitært ophold til irakiske asylansøgere ikke på grund af at de er personligt forfulgt men på grund af alvorlige psykoser udviklet gennem alt for mange år på danske asylcentre hvis vi i stedet for havde bygget asylansøgerne op kunne de have vendt hjem men nu står vi så

i stedet for med en gruppe af mennesker som er nedbrudte og som ikke kommer til at få en stabil tilværelse nogen sinde igen heller ikke selv om de nu har fået lov til at blive i danmark det er noget som vil stå højt på listen for en forhåbentlig kommende s ledet regering at ændre

socialdemokraterne har stor sympati for de mange gode intentioner der ligger i beslutningsforslaget her fra de radikale og enhedslisten ingen

men det må man heller ikke med den nuværende lovgivning og danmark skal jo også allerede ifølge loven leve op til konventionerne og

hos socialdemokraterne har vi stor tillid til

medarbejdernes faglighed og ansvarlighed i forhold til at vurdere behovet for at inddrage børnefaglig ekspertise eller vurdere et eventuelt selvstændigt asylmotiv for barnet sådan som de ifølge reglerne også skal i dag flygtningefamilier har mange forskellige

det vil stride imod dansk tradition på socialområdet hvis vi sagsbehandler alle ens

folk en konkret og individuel behandling og det er vi overbeviste om at myndighederne også er i stand

i de her tilfælde vi er til gengæld ikke sikre på

desperate sjæle kunne fristes til at skubbe deres børn foran sig i bestræbelsen på at få et ophold eller for at barnet kan opleve

være i barnets interesse så her og nu finder vi altså ikke at beslutningsforslaget som det ligger her er den rigtige løsning og vi ser ikke grund til at tro at

medarbejderne ikke efterlever lovgivningen som den er i dag men vi er selvfølgelig

børneorganisationer som også er omtalt i bemærkningerne til forslaget her som mener at

også således at den her diskussion kan foregå på et mere kvalificeret grundlag

vil vi fra socialdemokraternes og sfs side foreslå at vi

om at lave en kortlægning på samme måde som man har gjort det i norge og i sverige det må være i alles interesse også i regeringens og særlig da i

forene både enhedslisten radikale venstre sf og socialdemokraterne

en mulighed for at forene os alle sammen

jeg er også godt at s gerne vil lade asylansøgerne flytte ud

vil man følge børns vilkårs og

meget optaget af at barnets tarv bliver varetaget

kan finde ud af at gøre det i dag ud fra en konkret individuel vurdering

som de skal vi vil gerne være med til at få undersøgt de anklager som der har været om at det ikke skulle

hvis det ikke er tilfældet er det klart at så står vi med en helt anden situation og så vil vi gerne være med til at se på det så vi mener at det vil være i alles interesse at få en undersøgelse det her kan foregå på et mere oplyst grundlag men som det er nu stoler vi på at vores dygtige medarbejdere

i flygtningenævnet og på asylcentrene

så her har man jo rent faktisk muligheden for at stemme ja

øge hensynet til til barnets tarv og gøre det bedre for de her børn vi vil meget gerne være med til at lave en undersøgelse

kommer så langt og så vi kan sørge for at de her børn fra start af får nogle ordentlige vilkår og at vi ikke kommer derud hvor

et ophold i et dansk asylcenter er noget som man bliver syg af og det glæder vi os rigtig meget til

holdning at alt er som det skal være på det her område

ud fra at børnekonventionen overholdes at reglerne overholdes

påpeger alvorlige problemer i situationen for børnene

at justere praksis omkring

det forholder sig sådan at vores

ikke overholder lovgivningen som den er i dag jeg siger ikke at alt er som det skal være tværtimod

mener vi at vi kunne behandle de her børn og asylansøgere i

langt langt bedre end vi gør i dag og det er også derfor at vi har stillet en række forslag til hvordan vi kan gøre det nogle forslag som vi ser frem til at vi forhåbentlig kan samarbejde videre med enhedslisten om men jeg går ud fra at vores medarbejdere

har vi et problem men vi siger jo også at vi er åbne over for at få det undersøgt også for medarbejdernes skyld så de ikke skal

så vil vi gerne være med til at kigge på det men indtil det modsatte er bevist går vi da ud fra at vores medarbejdere overholder

mange børneorganisationer på området der siger at der

nu det ligge jeg stillede et konkret spørgsmål som jeg ikke fik svar på hvad er socialdemokraternes holdning til at man justerer praksis omkring humanitært ophold således at man tager specifikt hensyn

hvorved vi altså ændrer den situation der er i dag nemlig

jo heldigt at vi har to omgange socialdemokraterne er

hele tiden har barnets tarv inddraget sådan som man skal ifølge lovgivningen i dag og som jeg har forstået

noget man tager højde for allerede i

vi bekymrede for om vi ryger ud i en incitamentsstruktur på det her område hvor nogle i desperation kan se det som deres sidste mulighed at skubbe deres barn foran sig det mener vi ikke der er nogen der har interesse i

sat på sig for tidligt

synes jeg at det der bliver det centrale her så kan vi jo

udvalgsbehandlingen få belyst præcis hvordan reglerne er i dag

psykisk sygdom hos et barn

synes fru maja panduro og socialdemokraterne at psykisk sygdom hos barnet

advare om at det her vil åbne sluserne og føre til en masse nye opholdstilladelser

skulle sidde til ubehagelige samtaler med myndighederne fordi

spørge ind til nogle forskellige ting

især der min bekymring ligger når man allerede i dag skal foretage en konkret og individuel vurdering

særlig vare på barnets tarv så tror jeg at lovgivningen er god som den er hvis den så ikke bliver overholdt

det klart at vi har et problem men det ser vi lige nu ikke nogen grund til at tro at

humanitær opholdstilladelse justeres så specifikke børnepsykiatriske lidelser indgår blandt de kriterier der kan begrunde humanitært ophold

individuelle vurderinger på så siger jeg bare

enige om at børnepsykiatriske lidelser som altså alene

forældre er raske skal kunne udløse et humanitært ophold

skal børnepsykiatriske lidelser kunne udløse humanitært ophold

marts to tusind og seks var integrationsudvalget på besøg i asylcentrene kongelunden lynge og sandholm vi talte med de voksne asylansøgere og vi talte især med de børn der som de voksnes ledsagere var henvist til en ørkesløs tilværelse i de forskellige asylcentre vi mødte dem i dagligstuerne vi mødte dem i skolestuerne og vi fik rig lejlighed til at lytte til deres ord og omtale af den virkelighed der var

jeg husker endnu det triste indtryk af børn hvis liv

fordi de var henvist til usikkerhed foreløbighed og uafklarethed

fordi deres forældre brugte børnene i et afpresningsforsøg over for den danske stat forældrene ville tiltvinge sig permanent opholdstilladelse og i dette spil var børnene en effektiv faktor fordi de umiddelbart virkede uskyldige og rørende vi blev alle sammen påvirket af at tale med dem men tilbage stod altså spørgsmålet om

er skyld i disse børns elendighed svaret var jo ganske enkelt og klart selv om en stor del af udvalget nægtede at tale om det skyldige i børnenes elendighed var de forældre

brugte børnene som afpresningsmiddel over for danmark og dermed stod to andre ting klart for det første at disse voksne asylansøgere var ganske skamløse i deres taktiske spil for at opnå asyl for det andet

kan skille børn og forældre og gøre børnene til særlige og særskilte skæbner som skal have særlig og særskilt behandling det beslutningsforslag som vi behandler i dag tager sit udgangspunkt i det som vi alle sympatiserer med nemlig beskyttelsen af udsatte og ulykkelige børn men behandlingen af et sådant emne kræver takt og menneskekundskab og måske især nøgternhed

den alt for nemme og nærliggende fristelse er at forskrive sig til sentimentalisering under mottoet

de såkaldte eksperter på børn eller til de politisk korrekte forslagsstillere vi vil sætte børnene og deres situation op over for danmarks nødvendige beskyttelse imod en ukontrolleret og ubegrænset indvandring og træffe beslutningerne ud fra denne forudsætning

bliver meget bekymrede når vi hører at børnerettighedsorganisationer ofte støder på problematiske sager

disse enkeltsager gør stort indtryk på os da vi ved hvor store konsekvenser de kan have for det enkelte barn og det skal i den her sammenhæng tages meget alvorligt uanset hvilken regering der er

vi deler derfor forslagsstillernes bekymring

den nuværende behandling af asylbørn vi skal i danmark kunne garantere at alle asylbørn får en værdig og ensartet behandling og det afgørende hensyn må være at asylbørn ikke udvikler psykiske lidelser som forfølger dem resten af livet

og i forhold til de lidelser alt for mange udvikler i asylcentrene

danmark er et land som både har muligheden og en medmenneskelig pligt til at sørge for ordentlige og anstændige forhold for vores asylansøgere vi vil sørge for at asylcentrene

så de aktivt kan gøre en forskel for det enkelte barn og så børnene kan tilbydes psykologisk bistand og en ordentlig uddannelse og ud over mere menneskelige forhold inden for centrene vil vi sørge for at man efter en seks måneders afklaringsperiode skal have muligheden for at bo og arbejde uden for centrene disse tiltag vil sikre en mere anstændig og fremadrettet indsats for at hjælpe alle flygtninge både dem som opnår opholdstilladelse og dem som ikke gør der er ingen tvivl om at vi i sf mener at fns konventioner skal overholdes og det er en alvorlig sag for en hvilken som helst regering hvis det ikke sker

hvis det er rigtigt at vi ikke overholder børnekonventionen og andre internationale konventioner

er det en alvorlig sag og det er en situation som ingen burde acceptere heller ikke den siddende regering

jeg må samtidig sige at denne sag er så alvorlig at der må mere til end en rapport udarbejdet af organisationerne omkring de mange enkeltsager de er stødt på den rapport vi kan se og de oplysninger vi har er imidlertid vores baggrund for at sige det er vi nødt til at gøre noget ved

nødt til at undersøge hvilken virkelighed der ligger bag og hvad vi kan gøre

vi ønsker derfor i sf en tilbundsgående undersøgelse som man også har

hvor det afdækkes om danmark lever op til børnekonventionen det vil være den mest saglige

og en nødvendighed før vi kan beslutte om der skal laves ændringer i lovgivningen

det er ændringer i praksis som skal foretages

det er korrekt at man skal have tillid til medarbejderne og vi skal sikre os

er den tillid til medarbejderne det som bliver centralt her er nok så meget om de rammer medarbejderne har er tilstrækkelige for at sikre

kan udføres inden for rammerne af de forpligtelser som danmark har derfor er det ikke for os at se et spørgsmål om tillid eller ikke tillid til medarbejderne

spørgsmål om de rammer der ligger de instruktioner der ligger til medarbejderne og de muligheder man har for at give rådgivning og behandling

nødt til at få undersøgt så vi ikke må sidde

om at vi ikke gør det godt nok

så vi har i sf sympati for beslutningsforslaget men vi mener at en tilbundsgående undersøgelse eller redegørelse skal gå forud for eventuelle ændringer

håber er at vi kan komme i gang med et konstruktivt samarbejde om at finde fælles fodslag

baggrund af de bekymringer der ligger i rapporterne og på baggrund af det forslag der ligger her

fælles udgangspunkt for at få lavet undersøgelsen og et fælles udgangspunkt for at finde ud af hvad den undersøgelse må føre til når vi ved hvad

være det der ligger i beslutningsforslaget her eller andre forhold men vi håber som sagt på en undersøgelse af det og på et konstruktivt samarbejde om at sørge for at vi i danmark lever op til alle forpligtelser og at vi ikke skal have siddende på os at de asylbørn vi har i danmark får det værre af at være her og

er enig

om at vi skal tage det alvorligt at man skal overholde de konventioner danmark er forpligtet af

at vi ikke gør det derfor skal man tage det alvorligt

meldingerne kommer fra de her børneorganisationer

er alvorlige problemer det tror jeg regeringen ved hvis man er klar til at se lidt mere på virkeligheden end man

så det der er vigtigt for os er at vi finder et fælles udgangspunkt for faktisk at varetage at få løst de problemer som den her undersøgelse viser

er et oplæg til at vi faktisk finder en fælles forståelse for hvordan vi kommer videre så de her børn

rød regering i

min

det er organisationer som er meget tæt på virkeligheden tættere på virkeligheden end både herre karsten lauritzen og jeg som har vores daglige arbejde herinde og ikke ude blandt de børn som det her handler

ikke i tvivl om at der er problemer om det er en overtrædelse af konventionen eller ej må vi så lade komme an på en prøve nær sagt men uanset om det er

siddende på os at de her børn skal have det så dårligt og at vi ikke tager det alvorligt og midlerne til det er lige præcis det der er i beslutningsforslaget det er vi nødt til at finde ud af når vi har en undersøgelse af det der viser præcis hvad det

siddende på os i et velfærdsland som danmark

nødt til at gøre noget ved det og derfor er vi nødt til at finde en enighed om hvad vi skal gøre i hvilket tempo og hvad vi er parate til at forpligte os til der kommer ud af de undersøgelser måtte komme men vi kan ikke være det bekendt som kommer frem i det de her

og hvor meget man skal formalisere undersøgelser af børn i forbindelse med deres sager det er en af de ting hvor jeg umiddelbart mener man skal gå ind og kigge på hvordan praksis er

har udført her i folketinget som integrationsordfører har

fokus på det er jo netop forskellen på om man vil vil føle at der måske er et eller andet

noget ved eller om man vil have nogle rutiner som gør

sikre på at problemstillingen bliver taget op hver gang der

udvalgsarbejdet eller i forbindelse med at vi også skal lave en eller anden form for kommissorium for hvilken slags undersøgelse det skal være og hvad man så inddrager

lidelser i modsætning til i

de voksne

børnene som selvstændige individer eller

er min umiddelbare holdning at det der er vigtigt jo er at børnene er en del af familien og at børnenes forhold også påvirker hele familiens forhold derfor burde der ikke være så stor en modsætning i de her ting som der bliver lagt op til

at børnene er en del af en idyllisk familie eller beskrivelsen af at børnene kun er sig selv og ellers kan man ikke tage dem med det skel mener er nødt til at kigge på

på en vurdering af om vi overholder de konventioner

specifikke børnepsykiatriske lidelser kan indgå som et kriterium der kan udløse humanitært ophold

så konstruktivt som muligt at gå ind i en diskussion om hvad vi kan gøre for at løse

lejlighed til at lade det indgå i de drøftelser

og lægge mig fast på om det skal være fuldstændig obligatorisk eller

det jeg umiddelbart betragter som noget hvor vi i hvert

jeg selv har været inde omkring så det vil jeg gerne drøfte men det er det tætteste jeg

hun deltager i skolerigsdagen i aalborg skal jeg fremføre radikale venstres argumentation for beslutningsforslaget om at sikre barnets tarv i asylsager sager om humanitær opholdstilladelse og sager om

forpligtet til at sikre at dansk at dansk ret fortolkes og administreres i overensstemmelse med fns børnekonvention det vil kræve en ændring af praksis på visse områder hvor danske

i alle forhold skal myndighederne sikre at beslutningerne for barnet tjener barnets bedste ethvert medlemsland skal sikre at børn inden for medlemslandets myndighedsområde opnår alle de rettigheder der er fastsat i konventionen

sikre at der fremover sker en systematiseret inddragelse af barnets tarv i de typer af sager som er nævnt i b niogtyvende det er nemlig til enhver tid de danske myndigheders ansvar at sikre at børnenes retssikkerhed ikke krænkes radikale venstre finder det nødvendigt at sikre

får deres almene bedste bedste tilgodeset ved enhver beslutning om barnets liv

som vi som samfund har over for børnene derfor vil vi se på de praksisændringer der kan føre til en bedre retstilstand for børnene i danmark vi ønsker

blandt andet systematiske vurderinger af børns selvstændige asylmotiver som der er blevet talt en del om

organisationer ti i alt blandt andet red barnet unicef

at der ikke er praksis for at høre børn i den her slags sager samtidig med det viser

retningslinjer for asylsøgende børn at børn kan have selvstændige og særlige asylmotiver

kan eksempelvis være tale om risiko for omskæring tvangsægteskaber af mindreårige æresdrab kidnapning rekruttering

de bliver sendt tilbage så er der de børnefaglige undersøgelser i forbindelse med asylsager og om humanitært ophold der involverer børn

at integrationsministeren har slået fast at børn i danske

at foranstalte de nødvendige § halvtreds undersøgelser som vi også har talt om tidligere det er vi egentlig meget enige i i det sker også og det er en rigtig rigtig god hjælp for mange af de her børn og familier at kommunerne træder til men som vi også har været inde på tidligere

det vigtigt at der ligesom kommer eksperter ind over fordi vi

sekundær traumatisering vi ved det er en problemstilling som oftest bliver overset fordi børnene så at sige bliver smittet af deres forældre vi har stor fokus på forældrene når de lider

men sjældent på børnene og det er det vi gerne vil kvalificere med det her

de samme tanker der gør sig gældende i punkt fire når vi gerne vil brede det psykiske felt ud

og vurderer dem i børnehøjde og ikke ud fra et voksenperspektiv hvor det er nogle meget

symptomer og

bliver brugt for eksempel

ikke nogen særlig procedure for inddragelse af børnesagkyndig ekspertise i forbindelse med udsendelse af asylansøgere med børn

til folketingets socialudvalg oplyst at inddragelse

det er jo selvfølgelig rigtig rigtig godt

bør være en fast procedure i det her netop at gøre det til praksis det er tankerne bag

at tage den udmelding seriøst i en situation hvor vi ved at man systematisk har overtrådt børnekonventionen og konventionen om beskyttelse af statsløse ved at give ulovligt afslag på statsløse børns og unges

garanti om at selvfølgelig overholder man konventionerne

jeg tror at de fleste danskere ved at det er rigtig svært at være barn i et asylcenter det er igen og igen blevet dokumenteret at der er stor risiko for at man udvikler

og det betyder

der involverer et barn skal basere sig på hvad der er til barnets bedste

og lever i en familie der har fået afslag på asyl har krav på

er om at vi skal leve op til fns konvention fordi vi har underskrevet den

de her fire forslag vil vi altså gerne sikre

man har på fornemmelsen det har intet med retssikkerhed at gøre

om at man systematisk vurderer om barnet har et selvstændigt asylmotiv og i modsætning til i sverige og i norge

ikke lavet en kortlægning af i hvilket omfang børn bliver hørt i udlændingesager men der er de her ti børneorganisationer altså red barnet unicef børns vilkår osv der i maj to tusind og ni vurderede at danmark ikke har en fast praksis

hvor børn har et selvstændigt asylmotiv og ifølge børneorganisationerne er

at barnet bliver rekrutteret som

at forældrene ikke vil være i stand til at beskytte barnet det er i den forbindelse vigtigt at understrege

at de her samtaler med barnet selvfølgelig skal

barnet kommer frem med i den her samtale ikke kan få konsekvenser for forældrenes

at skabe så trygge vilkår for barnet som overhovedet muligt når herre krarup fra dansk folkeparti siger

skal vi tage hensyn til det selvstændige asylmotiv

hvis et barn vurderes at skulle have for eksempel humanitært ophold på grund af dets psykiske lidelser

en voksen kvinde vurderes at have så alvorlige psykiske lidelser at hun skal have humanitært ophold

er børnefaglige undersøgelser i forbindelse med

hvordan vi sørger for at kompetent

de relevante børneorganisationer i arbejdet med at få udarbejdet den

tvangshjemsendelser af børn og det er jo fordi der

integrationsministeren har i et svar

og jeg citerer hvis der opstår behov herfor

behov herfor hvis vi har det på fornemmelsen

i bund og grund om at sørge for at

i dag kan man jo få tildelt humanitær opholdstilladelse det er hamrende svært

endnu sværere hvis man lider af meget alvorlige psykiske lidelser og det er jo egentlige sindssygdomme som for eksempel psykoser

underligt at man kan argumentere

med

siger man

vurdering af ansøgningen kommer frem til at

danske skolegangen bliver

hører fra borgerlig side og

at forældrene

uanset om forældrene har

familier der søger om asyl det

nogen særlig gode argumenter for

er sikker på at vi

at sf

enhedslistens bekymring for om forholdene i asylcentrene er i orden

i en situation hvor det så mange gange er blevet sagt

at mennesker bliver brudt ned

at få igangsat en undersøgelse af det her lige så snart flertallet forhåbentlig

i samarbejde med venstrefløjens fornemste avis information

hvor enhedslisten også udtaler sig kunne se at

er nielsen at integrationsministeren for et år siden informerede folketinget om at der var sket en fejl i den her sag

som et eksempel og jeg vil ikke til at have en længere diskussion

at der er sket et brud på konventionen men det er ikke den sag vi diskuterer og jeg synes

af lauritzen flere spørgsmål eller bemærkninger der ikke har med det her at gøre

set den screeningsproces der er

nogen børn af asylansøgere dem der bliver anerkendt og

og så må jeg sige til herre karsten lauritzen at

påstå at jeg

derfor stiller vi forslag om systematisk at sikre at børnene bliver undersøgt at man sørger for at varetage barnets tarv og jeg må sige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

til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside og skal i øvrigt henvise til ugeplanen der fremgår af